det er ikke tilfældet og vi går til afstemning

foreninger der virker ved vold eller opfordrer til vold

foreninger der virker ved vold eller opfordrer til vold skal opløses

som dansk folkeparti har fremsat

ser vi med stigende bekymring på at vi har foreninger det vil sige rocker og indvandrerbander der virker ved vold bruger vold for at opnå de mål de nu har sat sig først og fremmest om

det er vigtigt at folketinget gør hvad vi kan for at understøtte myndighedernes arbejde med

rocker og indvandrerbander kan fortsætte deres hærgen når jeg taler om fortsætte

jo fordi der næsten ikke går en dag

på narkomarkedet ved at

eller ved at deltage i deciderede krigshandlinger indbyrdes mellem banderne

i københavn på nørrebro hvor bandemedlemmer er aktive og hvor man på forskellig vis prøver at bekæmpe grupper

så vi hvordan man på brutal vis

ved folkets park på nørrebro og hvor den såkaldte blågårdsbande tilsyneladende

knive for at skade skade de mennesker

københavn og altså lige tilfældigvis befandt sig

uholdbart hvis ikke vi gør hvad vi kan for at understøtte myndighedernes arbejde

hensyntagen til det i grundloven

når man har deciderede klubber og foreninger der virker ved vold

helt markant og når vi taler for det i dansk folkeparti

nu er det indbyrdes mellem indvandrerbander

meget ulykkelig udvikling i gang hvor

de to klubber der sloges rigtig meget i sin tid bandidos og

stod det meget klart at socialdemokratiet ønsker

regionernes overlevelse vi kæmpede for fortsat at have regioner i danmark og det har vi fortsat

også åben for at give regionerne mulighed for bedre at udføre deres arbejde til gavn selvfølgelig for regionens borgere patienterne i sundhedsvæsenet i danmark og andre der er i berøring med det regionale niveau derfor foreslår vi

så i dag en dispensation til at nedsætte faste stående udvalg sådan som vi også kender det fra kommunerne det vil i vores øjne være med til at give en styrket kontinuitet i det politiske arbejde der sker i regionerne og det vil give en mere stabil rolle

regionale politikere nu er jeg jo i den heldige situation at vi som parti har et stort regionalt bagland så jeg kender dem derude

dygtige engagerede politikere

stift rettet mod de konkrete løsninger i hverdagen

det forslag vi behandler her i dag er jo noget regionerne har tigget og plaget om fra første dag nemlig retten til at

oprette stående udvalg i dansk folkeparti skal vi altså være de første til at beklage at regionerne er blevet oprettet det var en fejl helt tilbage fra strukturreformen og vi kan i dag se at det måske

en af de mest negative konsekvenser af reformen regionerne er derfor født strukturelt svage og de er så at sige født til en hurtig død sådan som det er i dag onde tunger

kunne måske mistænke nogle partier her i folketinget for at have opfundet regionerne

tage tæskene for de sygehuslukninger som sundhedsstyrelsen med sine mindstekrav har tvunget dem ud i men nu er den nye sygehusstruktur jo lagt fast og der er ikke længere nogen undskyldning for at fastholde det her tredje fordyrende administrative led som regionerne

er regeringens ønske at give kommuner og regioner en så høj grad af selvbestemmelse som det er muligt inden for rammerne

temaet for mig i de fremsatte lovforslag i denne samling har været at give kommuner og regioner mere selvbestemmelse inden for en økonomisk fastsat ramme

den balancegang vi gerne vil ramme i den her regering nemlig at sige

afbureaukratisere og regelforenkle og

kommuners og regioners ønsker

virkeligheden er at da strukturdebatten kørte og vi fik vedtaget

om der skulle være to eller tre led altså stat regioner og kommuner eller alene stat og kommuner

var en forenkling af den offentlige sektor altså en effektivisering og så lå der vel også det i det at dermed kunne der også ligge en fornuftig besparelse i den offentlige sektor derfor var det et rigtigt forslag desværre blev det sådan et mærkeligt kompromis der kom ud af det nemlig med en regionsstruktur som så alene skulle varetage

derfor var der ingen grund til at have en struktur som vi kendte det med udvalg og styreformer

ændring fra amtskommune til region at

der ikke var skatteopkrævning så det lå i kortene at det her sådan set var en midlertidig foranstaltning og derfor var særdeles tilfredsstillende

at man ville nedlægge regionerne det var også en del af liberal alliances udmelding i valgkampen at vi ville fjerne regionerne vi går ind for en effektivisering af den offentlige sektor den skal være så enkel så ubureaukratisk og så effektiv som muligt

selv om debatten var kort tror jeg der vil blive taget pejling af den rundtomkring fordi den jo også siger noget principielt om synet på regionerne og jeg vil gerne til enhedslistens ordfører

bekræfte fuldstændig entydigt at lovforslaget er et hvad skal man sige tegn på det der er regeringens holdning nemlig at regionerne spiller en selvfølgelig rolle i det danske demokrati

og løser deres opgaver som de skal selvfølgelig er der altid plads til

en opgave bedre det er åbenlyst det gælder også undertegnede og formodentlig

enkelte medlemmer af folketinget også men

lovforslaget her er jo netop et udtryk for en respekt for

folkevalgte der sidder i regionsrådene kan få en anden politisk faglighed i forhold til opgaverne og få en mere direkte relation til det der er regionernes opgave det der er risikoen

i det nuværende styre er at man får et særdeles stærkt forretningsudvalg

må sidde i rådgivende udvalg eller midlertidige udvalg i stedet for at få den kontinuitet i arbejdet som kan være med til at sikre en fortsat kvalificering derfor ser

jeg meget frem til hvordan regionerne vil vil bruge nye muligheder fordi det her jo så også lægger et ansvar på regionerne

planer om at ændre på på medlemstallet der er både geografiske årsager og man kan diskutere hvor høj en spærregrænse man vil have men det er klart at man kan diskutere en lang række ting i forbindelse med den måde regionerne fungerer på i øvrigt

jeg mener også at der er regioner der ønsker sig hvad der svarer til en kommunalfuldmagt altså at man ikke kun kan

helt enig med med spørgeren i at det er en stor opgave at sørge for at det terræn om jeg så må sige der blev tabt i

med finans og statsgældskrisen

i den private sektor vi tabte tusindvis og atter tusindvis af arbejdspladser og derfor er det en opgave at genopbygge den private sektor det

i den sidste tid under den borgerlige regering

det er rimeligt at klandre den tidligere spørger for at give op eftersom forretningsordenen kun giver

kunne tilrettelægge det politiske arbejde på en mere hensigtsmæssig måde skulle give øgede administrationsudgifter som måtte blive taget

lidt populært det er blandt andet i lyset af

på mange måder ganske udmærket forslag

gerne kvittere for at den nye regering

i arbejde

afprøve nye metoder sprænge de eksisterende kasser kan man vel sige springe ud af kassetænkningen

den service som man leverer for de skattekroner man bruger på det anderledes og bedre end man gør med de gældende regler vi synes

ganske godt at vi kan forsøge

i udgangspunktet er modstandere af skulle være

sænket vores politiske parader en smule inden for en afgrænset geografi

faktisk selv om vi måske

overbevisning kunne lykkes lokalt eller

kan bruge på den landspolitiske scene så det synes vi

den landspolitiske scene er imod

kan organiseres og gøres på en anderledes måde

en anden historie men det må man så se til den tid erfaringerne

af de ting som vi i hvert fald gerne vil diskutere med ministeren og udvalget

man siger nej det kunne være at det var eu stridigt det kunne være nærmest grundlovsstridigt

objektive grunde kan man vel kalde

vil være klogt at få ministerens vurdering af og udsagn om hvor

er dødfødte

bekymringer omkring tidsperspektivet

det tidspunkt hvor ideen blev lanceret og kommunerne med stor ildhu gik i gang

at kommunerne stadig er parate til at løfte

forskellige dispensationsmuligheder

når frikommuneloven er vedtaget at de dispensationsmuligheder som er gældende

af frikommuneordningen eller vil ikkefrikommuner med

så kunne få en tilsvarende dispensation som frikommunerne vil kunne få inden for

siger hov det der kunne vi måske godt tænke os at prøve og så søger

måske får afslag eller hvad det synes jeg

ny regering det overrasker ikke de fleste

regering der lægger vægt på dialog og frihedsgrader til kommunerne vi ønsker

være med til at udvikle den offentlige service og velfærd til gavn for borgerne og vi mener at det skal ske i et samarbejde med kommunerne frem for at gøre det med detailregulering og tvang med det her lovforslag ønsker regeringen at etablere de overordnede retlige rammer for frikommuneforsøg ligesom frikommunerne får særlige muligheder for at udføre forsøg inden for en række områder

at man forbedrer kvaliteten af den kommunale service

understøtter en bedre ressourceudnyttelse i kommunerne

øger effektiviteten af den kommunale opgaveløsning

frikommuneforsøget skal jo blandt andet ses i lyset af den her regerings ønske om at samarbejde med kommuner og regioner om at iværksætte en reform af den offentlige sektor vi ønsker nemlig at skabe rum for større fagligt ansvar og give plads til nogle mere moderne ledelsesformer og øget nytænkning som kan bidrage til at forbedre kvaliteten af de offentlige ydelser og frigøre ressourcer til bedre service for borgerne

frikommunerne kan så med de her særlige forsøgsmuligheder

med det her lovforslag bidrage aktivt til reformerne af den offentlige sektor og jeg giver venstres ordfører helt ret i at der kan være ting i det her som vi

det klæder et enigt folketing at give mulighederne når kommunerne

at prøve tingene af og udvikle den offentlige sektor i fællesskab med staten

frikommunerne får jo mulighed for at gå nye veje i opgaveløsningen tænke nyt og dermed være med til at bane vejen for et opgør med unødigt bureaukrati sikre et stærkere kommunalt selvstyre

derudover op til at ministerier og frikommuner skal indgå et samarbejde om seks udvalgte temaer der kan bidrage til udviklingen af nye ambitiøse og innovative løsninger på centrale kommunale serviceområder det vil sige at det er områder med stor betydning for den enkelte borger og noget der rent faktisk betyder noget i hverdagen det drejer sig om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats en mere sammenhængende og effektiv sundheds og forebyggelsesindsats både for patienterne og for os der bliver det på et tidspunkt nye løsninger i folkeskolen og kommunerne vækstdagsordenen der skal skabe flere arbejdspladser og digitalisering der skal frigive penge til investeringer i velfærd og en øget inddragelse af civilsamfundet

frikommunernes særlige adgang til at iværksætte forsøg gør selvfølgelig også at de oplysninger oplysninger om forsøg som iværksættes skal være let tilgængelige for blandt andet borgere og myndigheder ligesom det skal sikres at de enkelte forsøg bliver fulgt

er jo lidt sjovt at når der kommer et forslag som

står man her her og og slås om æren da jeg skrev min ordførertale for et par dage siden

jeg har faktisk skrevet noget der ligner jeg har nemlig skrevet at det forslag vi behandler her i dag

forhaven eller baghaven jeg tror faktisk forhaven den er vokset op i hos os frikommunerne var jo et

forslag skråstreg krav fra vores side i forbindelse med finanslovforhandlingerne med den gamle regering og det er jo en sejr som vi i og sig er stolte over

at kommunerne der nu i rigtig mange år har klynket klaget

evaluere på og de ni frikommuner har nu lejlighed til

skabe sådan et eksperimentarium for nye ideer og tiltag

og så må vi evaluere og de ting vi

positivt på må vi så videreføre til alle kommuner mens de skæverter der sikkert også vil komme

så forlade igen på den måde tror vi

her frikommuneforsøg langt mere bredt end man egentlig gør

sagde i sin ordførertale fået en ny regering og det har

er der jo ingen tvivl om at vi gerne havde set

kommunerne blev

på på de her områder også på områder som

frihedstrang som jeg også sagde

det her forslag ud i livet derfor kan vi heller ikke

være med at tale mere om blomster og bare glæde mig over at alle tilsyneladende synes at det her er et godt forslag frikommuneforsøget synes jeg er rigtig spændende og jeg er glad for

lovforslag som endelig gør forsøget til virkelighed i det radikale venstre har vi det sådan at det er godt at prøve noget nyt og at det er godt at kommunerne får vide rammer til at afprøve nye tiltag og afsøge nye løsninger til at indrette vores velfærd smartere

vi sådan set ikke enige i alt det de ni frikommuner har fået lov til men vi anser det fortsat

væsentligt at også disse ting kommer i spil for vi stoler også på at relevante kommuner kun har ansøgt om

i sf mener vi at det kommunale selvstyre er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund og det danske demokrati men hvis det skal udvikles og fremtidssikres er det nødvendigt at vi udfordrer og udvikler den kommunale opgaveløsning derfor er vi rigtig glade for at behandle det foreliggende forslag om frikommuner formålet med forsøgsordningen er jo at give kommunerne mulighed for at tilrettelægge alternative måder at løse og organisere opgaverne på med lovforslaget sikrer vi samtidig at hvert af de forsøg som kommunerne søsætter bliver nøje evalueret

best practice i fremtiden men forhåbentlig også kan udvikle og skabe øget opbakning til det kommunale demokrati som der står i bemærkningerne til lovforslaget

den tillidsreform hvor vi skal se på hvordan

afbureaukratisere på den smartest mulige måde hvordan kan vi skabe øget tillid til de kommunalt ansatte de kommunale politikere

hvordan kan vi generelt set tilrettelægge det lokale selvstyre på en bedre måde dermed kan frikommunerne gennem den viden og iderigdom der findes blandt ledere og medarbejdere være med til at bane vejen for et opgør med unødigt bureaukrati og sikre et stærkere kommunalt selvstyre

mindre vigtigt af at de økonomiske rammer i stat regioner og kommuner vil være meget meget snævre i de næste mange år frem mod

skal sikres et tilstrækkeligt økonomisk råderum

situation hvor enhedslisten sagtens kan støtte formålet med loven

nu har vi set en kraftig omklamring de sidste ti år så der er behov for

en bedre ressourceudnyttelse

effektiviteten ja

så stille sig det spørgsmål om

effektiviteten i kommunerne ikke er nået til et punkt

truer arbejdsmiljøet det kan vi

det her lovforslag men udmøntningen gør at vi ikke vil kunne stemme for medmindre der bliver luget kraftigt ud i for eller baghaven af det

for eksempel lægges der op til

kan godkende at uddannelseskravet til undervisning kan bortfalde eller

regeringsgrundlag direkte skriver at alle

det er da ikke linjefag at have en pædagoguddannelse og så undervise i folkeskolen så her har vi fat i noget som er udtryk for en kraftig

forslag som kolliderer helt og aldeles med arbejdssituationen i folkeskolen hvor vi nu har over tre tusind lærere

folk som ikke har en relevant uddannelse jeg synes det er et forslag som som har nogle provokatoriske elementer i sig nu kan jeg så konstatere at man er gået væk fra den tidligere regerings tilladelse til at dispensere fra kravet om otte og tyve elever i klasserne

gribe ind over for men det

at det dog ikke er med i det her

det som også får mine advarselslamper til at lyse

og viborg altså kommuner som virkelig virkelig er dårligt kørende økonomisk

falder det ikke længere ind under formålet om at forbedre kvaliteten et andet felt jeg også gerne vil nævne

tilkøbsydelser vi vil meget gerne være med til at lempe

det her land at syvhundrede og femoghalvtredstusind

har det været lige så lang tid jeg kan huske og det er rigtig mange år efterhånden så der er jo tale om en systemfejl derfor når det private arbejdsmarked ikke kan

jo kommuner og regioner og stat som

ville det være rigtig fornuftigt at se på

kommunalfuldmagten og sætte noget kommunal beskæftigelse

men kommunale tilkøbsydelser bryder altså for mig at se med

man har forsøgt at skrive sig ud af det i forslaget

en ældresektor der er så god at det ikke er nødvendigt at lave tilkøb når kommuner i en presset situation

de lovforslag der vedrører kommunerne altså kommunalt selvstyre og udvikling af det bør være en hjørnesten i vores struktur også i forlængelse af kommunalreformen hvor man jo flyttede en lang række opgaver til kommunerne man fik større kommuner

og at det ikke er et lovforslag der slipper kommunerne fri og derfor melder der sig en række spørgsmål når der i bemærkningerne

eventuelt kan komme lovforslag hvor man igangsætter nye forsøg

ikke fører derhen at de kan bredes

har før været forsøg på det her område

at det så blev allemandseje

går ind for et stærkt kommunalt selvstyre hvor man rundtomkring i landet finder lokale løsninger på lokale problemer præcis som i alle andre forhold her i livet det være sig mellem to nationer

med størst mulig grad af frihed frihed til at udvikle sig frihed til forskellighed under ansvar sådan forholder det sig også i forholdet mellem stat og kommune

mere kreative og mere effektive midler til at nå de mål som trods alt stadig væk er fælles for samtlige otte og halvfems kommuner nemlig et velfungerende og trygt lokalsamfund for borgerne

er også en balancegang for lige så gavnlig friheden kan være lige så ødelæggende kan den blive og udvikle sig til hvis den enten er for stor eller forvaltes forkert derfor søsatte vi da vi

med venstre en spændende men forsigtig men forsigtig forsøgsordning med i alt ni frikommuner

og vi ser frem til en

de frikommuneforsøg har udviklet sig nu har den her regering taget initiativ til at

udvide frikommuneforsøget

set fuldstændig med på vi synes jo som jeg har redegjort for at der skal være så meget frihed som muligt men vi har ét

der er taget visse forholdsregler imod det men det er altså et helt afgørende vigtigt princip for konservative

blomstrende og inspirerende behandling af

at ordførere fra de store partier på den måde kan mødes i botanikkens verden

har på kommunerne og det ansvar som kommunerne

som venstres ordfører sagde nemlig at

der er grundtonen nemlig at

imødekomme kommuner som man kalder frikommuner så må man også overveje ting som man egentlig selv er

ellers giver forsøg ikke meget mening det som vi jo gør her

vi ikke ville teste i fuld skala fordi vi så ville have en helt almindelig politisk debat

eller til den anden side men her kan vi netop

størrelsesmæssigt befolkningsmæssigt

økonomisk stillet få prøvet nogle ting af

selvfølgelig at man konkurrerer med skatteydernes penge i ryggen og da det jo ikke er en privat virksomhed beskåret

få en unfair konkurrence i den forbindelse og det er jo en af grundene til at vi har forsøgt at

få principielle værnsregler

ikke bureaukratisere det helt vildt men sætte nogle principielle værnsregler

prøve nogle ting af som der også blandt

hvis i kan gøre argumenterne til skamme i forhold til butiksstørrelser så kan i køre med

rækker langt ud over forsøgets levetid

må i også påtage jer opgaven og gøre vores modargumenter

på den dagsorden herunder selvfølgelig at sørge for at nabokommuner og opland bliver inddraget i

fordi det rækker ud over den enkelte frikommune

det der har været været tilgangen til

bureaukratisere evalueringen af forsøgene

vi har forsøgt at lægge et et snit ved at sige

også tage under udvalgsbehandlingen at vi får en afbalanceret holdning som vi har forsøgt at lægge op til i lovforslaget om at der skal evalueres

det skal gøres på en måde som er tilgængelig og som ikke gør at man fra kommunernes side tænker hold da op ja det er meget godt med frihed men hvis vi skal udøve den skal vi til gengæld udfylde jeg mange skemaer bagefter til gengæld

og det vil være relevant i mange sammenhænge fordi det der lykkes et sted

der sætter forsøg i gang tit er begejstrede engagerede og har lyst til at gøre det og det er en del af drivkraften hen imod

som jeg oplever det glæder kommunerne sig til at komme i gang med de her ting som kræver lovhjemmel de ting som ikke har krævet lovhjemmel har vi

set i regeringsgrundlaget at vi ønsker at børn undervises af mennesker der er blevet undervist i det

der åbner vi for at man kan teste det modsatte det der har været

at

nu har jeg ikke talt med de tre tusind

der er jo det ved en læreruddannelse at den giver en hovedvej ind i beskæftigelse i folkeskolen men den åbner også mange mange andre døre

jeg tror at det var sådan at man meldte det ud og så var der en og tyve kommuner der meldte ind og sagde at de

det ville være mærkeligt at sige til kommuner som ikke er med i frikommuneforsøget

køre med det apropos

debatten om om tilkøbsydelser synes jeg det ville

hvis man sagde nu laver vi et forsøg men i øvrigt kan alle i hele landet kører med det det vi mener

med kopiforsøg er at hvis man i en kommune har fået tilladelse til

at køre med en ting efter de nye hjemler som vi skaber her

vi

hvor de fører os hen og hvad vi så bruger forsøgene til nu kan jeg notere mig at det er en del af udmøntningen af regeringsgrundlaget og derfor må vi forvente at hele regeringen er optaget af det her når man læser bemærkningerne

ud fra at det her lovforslag er udtryk for

ministre eller ministerier der så måske ikke følger ånden i det her

på den her mulighed for at få afprøvet hvor langt man kan komme

af det kommunale selvstyre så derfor er spørgsmålet jo

hele regeringen

der jo så det jeg nævnte i min tale om

det er den samlede regering der forelægger lovforslag og det

det der er pointen med at lave forsøg ellers synes jeg at både folketinget

lave principielle værnsregler i forhold til tilkøb

konkurreres på marginalomkostninger og derfor kan

stadig oplever at det er forskellige mennesker som kommer hjemme hos dem

at pudse vinduerne hvis det var tilkøbsydelsen eller gøre noget

nu får en hjemmel til at blive gennemført vi synes det er vigtigt at vi ikke forbryder os mod grundloven internationale konventioner eller menneskerettighederne og vi synes heller ikke at man skal kunne forsøge sig til en bedre økonomi

så er der en sidste kategori hvor vi også har været opmærksomme nemlig der

vi skulle meget gerne og det håber jeg at folketingets partier vil medvirke til kunne vedtage forslaget inden

frikommuneforsøget fuldstændig til at os

er en god idé lad os komme af sted med det og se hvad der

det skrivebord som jeg overtog da jeg blev økonomi og indenrigsministeren der var ikke noget forarbejde til det

at komme i gang med de ting som kunne lykkes uden at give ny hjemmel men som afhang af de dispensationsmuligheder der allerede er i lovgivningen

det ministerens skyld det tror jeg

tager helt på mig at der sikkert

fejl som jeg som jeg har begået det der har været vigtigt er at sige at der

er grunde til de afslag der er givet det er ikke et lotteri om man kan gennemføre et frikommuneforsøg eller ej der er grunde til det og de grunde er som sagt

ikke synes at det skal stride mod grundlæggende lovgivning

vi skal drøfte i udvalgsbehandlingen men men det vil jo så også indebære at man fra konservativ side skulle sige jamen så pyt da med de

en lidt svær argumentation at sige at det som jeg ikke synes der skal forsøges med

skal tages ud af lovforslaget men de ting som jeg synes der skal forsøges med skal tages ind i lovforslaget jeg tror at det der er balancen i det her lovforslag er

noget som man synes er supergodt hvorfor har vi ikke kørt med det for længe siden og så er der noget hvor man siger arh men men kør med det der er

grunde til de afslag som er givet

mindre kommuner som ikke havde en størrelse over tyvetusind indbyggere skulle

indgå i nogle forpligtende samarbejder med nabokommunerne sådan at

også den vej rundt kunne opnås nogle synergifordele på både kvalitet og økonomi i den opgaveløsning der skulle

det nok var lidt for stive

danne brede forlig og samarbejde hen over midten og samtidig

ville vi gerne give kommunerne mere frihed og fleksibilitet til

godt at man kunne bruge et sekund på lige at rose partierne seks ud af otte partier bag det her landkortforlig som det hedder

at arbejde sammen bredt hen over midten og for at give mere fleksibilitet til kommunerne i de forpligtende samarbejder der bliver givet mulighed for

der bliver givet mere fleksibilitet i og med at vi ophæver det her nabokrav med at kommunerne kun kunne samarbejde med en kommune de var nabo med og så gives

lovforslaget her er nu ikke helt så enkelt som det kunne lyde

og hjemme i vamdrup kommune havde vi noget som helst ønske om at blive en del af en større kommune og vi kæmpede

men til sidst var kriterierne

vigtigt at vi fastholder linjen og ikke nu begynder at udvide rammerne for hvad man kan gøre i

kunne i have fået flere beføjelser i have fået udvidet jeres muligheder og så kunne i måske have bestået for nu slækkes der pludselig på de vilkår der

der må vi aldrig havne og derfor har vi og jeg som ordfører været i tæt dialog med ministeren jeg synes vi er landet på en ok løsning hvor der gives dispensation fordi dem der har valgt det forpligtende samarbejde altså har

som samarbejdspartner og på den måde løfter

kan risikere at den kommune de samarbejder med udnytter den afhængighed

lave et samarbejde med som er mere villig til at levere til den pris der er fair og ordentlig

den behandling der er af lovforslaget som herre mike legarth

enkelt i sin intention men det er faktisk ganske komplekst

forud for lovforslagets fremsættelse

der skal lyttes der hvor der er konkrete problemer

nye muligheder for dem der holdt sig ude af de samarbejder som blev etableret i forbindelse med kommunalreformens

gennemførelse og den balance tror jeg vi holder meget godt

handler først og fremmest om sanktioner over for kørelærere som ved grove og gentagne overtrædelser af reglerne for kørelærere skal kunne miste retten til at udføre deres erhverv det er jo egentlig noget som kørelærerne selv har skreget

så det er der nok ikke så mange der er direkte imod

og her er der nok desværre en branche der er ved at få sværere og sværere vilkår fordi der er flere og flere der udbyder og der er flere og flere der udbyder på den nemmeste og billigste måde det er jo nok ved at være sådan at mange mener at de næsten kan aflægge

hjemmefra ved en computerskærm

derfor har vi brug for en bedre kørelæreruddannelse samtidig med at vi

er absolut en tilslutning fra venstre

vi skal kunne komme efter de brodne

noget vi arbejder meget meget seriøst med fremover

den del af lovforslaget om at eleven ikke skal betale gebyr ved aflysninger på grund af vejrlig hverken

man beder om fra dansk kørelærer unions side det vil også være mærkeligt hvis det er sådan at man stadig væk kan skal og må fortsætte med teorien hvis ikke man kan komme ud at køre på grund af vejrliget det er jo sådan at så burde teoriundervisningen stoppe samtidig

vi har selv stillet krav om at teori og praksis lektionsvis skal følges ad det er også fint at eleven

selv må betale for tolk hvis ikke han kan gøre sig forståelig på det danske sprog det er vel egentlig et rimeligt krav hvis man vil tage kørekort i danmark at man kan sproget og

kulturen og mange andre ting

det er helt fint men nu er

lige nødt til at blive lidt teknisk og nævne noget der ikke er så fint det er systemet som

vistnok fungerer i øjeblikket med at ombooke altså komme ind der hvor der

er der et mærkeligt system de kan ikke komme ind og få de der timer der står og blinker som værende ledige inden for de sidste tre dage

tiden jo hurtigt gået og i den tid skal man

der er noget praksis der

fra politiets side og det er nok et spørgsmål om

der er jo også nogle nogle tiltag vi er heldigvis kommet nogenlunde til bunds i ventetiderne og derfor

er jeg lidt skeptisk over for om det er nødvendigt at gå fra tre til fem dages

er et serviceorgan for borgerne

os som offentlig myndighed der

over for borgerne og derfor skal vi ikke bare stille krav

uden at stille krav til os selv

der er nogle tekniske problemer her jeg gerne vil have løst inden vi umiddelbart siger ja til at

lille smule hurtigere end jeg havde forventet men jeg vil

at stoppe de her brodne kar der er også i den her branche så derfor giver det god mening

og vi ser desværre i dag ganske mange ulykker blandt unge mennesker så vi kan næsten ikke

skal angive hinanden og så kommer der en efterfølgende retssag

lave en eller anden kontrolforanstaltning

at man udfører den her køreundervisning på god og betryggende vis

et andet element i lovforslaget med hensyn til det her

er jo lidt kritisk over for at gøre det til fem dage

svært det kan være at få fat i borgerservice de har

det ikke altid nemt at komme igennem og inden borgerservice

twitter vi har jo alle mulige sociale medier

hele jordkloden vi har

og det bliver leveret på ingen tid så må det også være muligt selv for staten at lave et bookingsystem som kan fungere smidigt jeg tror at det måske er

skal lave en lille indsats ellers er jeg helt sikker på at være private aktører

trafiksikkerhed er noget alle partier i dette land vægter højt og det gælder også radikale venstre

de skal sørge for at uddanne de nye trafikanter bedst muligt

virksomhed der kræver en særlig offentlig autorisation

særskilt hjemmel i færdselsloven der fastslår at retten til at drive kørelærervirksomhed

de har også en interesse i at få pillet de brodne kar

der i den grad er konsensus om her i

snakket med de køresagkyndige ved at der er nogle udfordringer nogle steder er der større udfordringer end andre steder

der selvfølgelig de køresagkyndige

elever dumper og så er der også eleverne selv men det betyder jo så også at

anden form for information til dem noget af den information

undgå at man bare skriver under på at man har været til samtlige kurser

svært ved at forstå at det skulle være meget vanskeligt for

den statistik som ankenævnet for køreundervisning fører viser at der er sket et ret markant fald

i antallet af sager der faktisk er indbragt for nævnet fra cirka fem og tyve sager per år sidst i nitten firserne til under ti sager i de senere år det fremgår også af nævnets hjemmeside at de fleste sager drejer sig om det beløb eleven skal betale for undervisningen og det kan man jo sagtens forestille sig giver anledning til nogle diskussioner rundtomkring

der været en del sager der handlede om dårlig kemi mellem lærer og elev kan man se og den slags har naturligvis indflydelse på såvel den undervisning der gives som

er der tale om dårligt tilrettelagte undervisningsforløb

eller om kørelærere der ikke er i besiddelse af de kvalifikationer og pædagogiske færdigheder der må kræves for at kunne bestride jobbet så det er med andre ord ikke noget stort problem vi i virkeligheden

stilling til men altså dog stort nok til at der skal gøres noget ved de problemer som der er og som både lovforslaget og enkelte af høringssvarene

enhedslisten kan derfor tilslutte sig opfattelsen af at et mangelfuldt tilrettelagt undervisningsforløb kan have afgørende indflydelse på den enkelte elevs færdigheder som bilist og da der er alt for mange usikre bilister på vejene bidrager vi naturligvis gerne til at mindske antallet af disse og stemmer derfor også ja til forslaget skærpede krav til kørelærere og herunder muligheden for at fratage dem retten til at virke som kørelærer er en af vejene hertil ingen tvivl om det vi støtter også at kørelærere der gentagne gange overtræder reglerne for bestandigt fratages retten til at virke som kørelærer altså når der er tale om gentagelsestilfælde

skal vi sige undtagelsesvis ikke rammes på sit levebrød for bestandigt

fratages en kørelærer retten til at virke som sådan ved dom mener vi at den pågældendes retssikkerhed jo nok i de fleste tilfælde er tilgodeset i

større helhed hvor der både blev set på muligheden for at lave en

autorisationsordning for kørelærere og for at opkvalificere faget med henblik på at gøre køreundervisningen endnu bedre

der er nogle små tidsler som vi

gøre lovforslaget endnu bedre inden vi når til en

tredje behandling og skal stemme om lovforslaget endeligt for spørgsmålet er om det som ministeren fremsætter her

nu er nok er det nok til at

ryddet op er det nok til at

for at køreuddannelsen i fremtiden er god og effektiv og at vi får nogle dygtige trafikanter ud på landevejene

tilrettelagt meget meget målrettet og specifikt efter at man skal kunne bestå teoriprøven og

køreprøven og så er alting i den skønneste orden

så har man et kørekort men det der mangler og som mange påpeger at der mangler

den adfærd man skal udvise når man kører i trafikken der mangler også undervisning i at kunne forudse de risici der kan være i trafikken at man ikke bare kører efter færdselsloven men at man også lige holder øje med de andre trafikanter så hele spørgsmålet om adfærdsundervisning mangler simpelt hen i den nuværende undervisningsplan hvor man er mere fokuseret på at lige så snart eleven kan svare rigtigt på et vist antal

klar til at gå til en teoriprøve ja men det er altså ikke nok til at man kan køre bil

godt gøre det efter loven men er det nok til at man kan køre derude uden at lave uheld det er jo det der desværre viser sig ofte ikke

tilbage ved kørelærerne for spørgsmålet er jo også i dag om det er for nemt at blive kørelærer er den uddannelse der ligger til grund for at blive kørelærer

jo så i den anden ende af skalaen kan man sige det ministeren lægger op til er at når man er blevet kørelærer og det så viser sig

man ikke er dygtig nok til at være kørelærer så kan man blive frataget retten men det var måske også smart at vi kiggede på hvem det er vi giver lov til at være kørelærer altså ser på den uddannelse som kørelærerne

er i hvert fald min erfaring bliver lagt alt for lidt vægt på at man har undervisningsevne som kørelærer det er mere vigtigt at man kan færdselsloven det er mere vigtigt at man kender de lektionsplaner der er det er mere vigtigt at man ved hvordan man skal få eleverne igennem en række

lysbilleder og kan betjene en computer men hvad med undervisningsevnen evnen til at lære fra sig evnen til at lære eleverne at begå sig i trafikken bliver der simpelt hen ikke lagt nok vægt på når vi uddanner kørelærere

undervisningen af kørelærerne det kunne måske forhindre mange af de brodne kar

tre hverdage til fem hverdage i forhold til at

så vi kommer til at stille et ændringsforslag jeg kunne forstå på venstres ordfører at det var man også meget skeptisk over for og selv socialdemokratiets ordfører sagde her har vi altså et problem som vi

ordfører herre ole hækkerup var i hvert fald enig i den problematisering som

fremførte i sin ordførertale så der er noget vi skal

det er jo ikke rimeligt at fordi it systemet er for stift

eleverne at de skal sørge for at melde fra i bedre tid kunne man for eksempel indrette it

en kørelærer om morgenen ad hoc kunne gå ind og lægge beslag på ledige køretider fordi der

meldt afbud så ville det jo være meget mere effektivt og det er jo noget som kørelærerne efterlyser

ikke nogen der kan forstå at der er to ledige timer her senere

ikke starte med at takke partierne for dels bemærkningerne

sige der er til lovforslaget det handler som bekendt om at vi skal udvide adgangen til at frakende en kørelærer retten til at virke som kørelærer hvis

den pågældende ikke overholder reglerne for

selvfølgelig af hensyn til den almindelige færdselssikkerhed

får den nødvendige køreuddannelse inden de får deres kørekort det er der ingen der kan være

til køreuddannelsens indhold og gennemførelse blandt andet et mindstekrav

antallet af timer i teori og øvelseskørsel det gælder også kravet om at

det her er jo at det er uacceptabelt hvis kørelærere ikke overholder de regler

hårdere ind nu og det er som sagt regeringens opfattelse

også det er værd at understrege at det generelle billede er at det fungerer udmærket vi har en masse dygtige kørelærere men vi har nogle få

som ikke er i stand til at overholde de regler som vi har

sætter vi hårdere ind over for dem

været diskuteret flere gange at der er behov for at give den

et kvalitetsløft

sige hvornår det bliver færdiggjort men der arbejdes med sagen

varselsændringen fra de tre til de fem dage

altså der har rigspolitiet og kl peget på at det kan være vanskeligt

at afsætte en køreprøve til anden side inden for den tidsramme der gælder i dag

man skal være opmærksom på at det også hænger sammen med at hvis vi gør som der

politiet mulighed for en bedre ressourceudnyttelse det synes jeg også lige er et hensyn der bør indgå

teknikken i det systemerne i det

det er

udmøntning af en del af den energiaftale der blev indgået den toogtyvende marts to tusind og tolv og aftalen sætter de politiske rammer for energipolitikken frem til

og tyve den er indgået mellem regeringen og et flertal her i folketinget blandt andet venstre aftalen indeholder en række politiktiltag som er målrettet energieffektivisering disse tiltag finansieres ved nedlæggelse af kampagne og informationsaktiviteter i center for energibesparelser også kaldet go energi centeret blev etableret i marts to tusind og ti for at fremme brug af energi i husholdninger det offentlige og erhvervslivet de nuværende kampagne og informationsaktiviteter i center for energibesparelser bliver afviklet og en del af de opgaver som centeret har løst videreføres af energistyrelsen begrundelsen for lovforslaget er at styrke energieffektiviseringsindsatsen

målrettet energieffektivisering afvikling af kampagne og informationsaktiviteter i center for energibesparelser og omprioriteringer af her tilknyttede midler skal bidrage til finansieringen af de politiske tiltag desuden indeholder lovforslaget konsekvensændringer af lov om afgift på

forlig laver vi en grøn omstilling som ikke bare er til gavn for klimaet men som også sikrer en masse gode danske arbejdspladser det er to

nøglepunkter for socialdemokraterne

og det skal under ingen omstændigheder ses som en underkendelse af deres arbejde men mest af alt

bedre kan varetages andre steder

ligesom høringssvarene også viser at de organisationer der har arbejdet tæt sammen med go energi har været utrolig glade for deres arbejde årsagen til at vi med lovforslaget

nedlægge det er at go energis hovedopgaver vil blive overført til energiselskaberne og bedre kan varetages der

de resterende aktiviteter blive ført over i energistyrelsen og det vil så samlet give en besparelse i omegnen af tres million

de to ændringer af lov om afgift på elektricitet og lov om påligning af indkomstskat til staten er en direkte konsekvens og forlængelse af nedlæggelse af center for energibesparelser i socialdemokratiet ser vi

energiforliget løser rigtig mange problemer på en gang jeg vil understrege de rigtig mange arbejdspladser der er og jeg vil understrege at de arbejdspladser der bliver skabt med det her energiforlig

som har rigtig meget behov for at kunne se en fremtid

alle folketingets partier med vi ville meget gerne

allerede været sagt af de to foregående ordførere at lovforslaget her er

tilbage i marts måned det er en aftale som dansk folkeparti har valgt at at gå med

vi ser det selvfølgelig som en naturlig ting at vi er

på hvordan selve aftaleteksten

ser ud men selvfølgelig også på den meget lange række af udmøntninger af aftalen som kommer til at foregå hen over de næste mange år det er selvfølgelig

for dansk folkeparti at være med til det desuden synes vi også at det

vores politiske bestræbelser på at

et mål som vi kommer en hel del tættere på

som det her lovforslag gør med energibesparelser som dansk folkeparti også synes er en vigtig del af energipolitikken for den nemmeste måde at

ikke være til stede og herre rasmus helveg

hvor rammerne er lagt fast i i aftalen men hvor implementeringen af den altså gennemførelsen

lovforslag som som angiver

en aftale som indvarsler et paradigmeskift i dansk energipolitik når vi når til to tusind og tyve

vil vi have et energisystem som grundlæggende fungerer anderledes i den forstand at vedvarende energi vil

andel af vores samlede

nå en fire og tredive procents reduktion af vores

to tusind og tyve og vi når så de fire og tredive procent

i den forbindelse kommer jeg så til lovforslaget som

en institution der blev opbygget for at

flyttes i den forstand at når vi nu pålægger elselskaberne en dobbelt så stor besparelsesindsats så sker der meget mere via den mekanisme som indføres fra elselskaberne den anden del som også indeholder nogle af de

vi også skal mobilisere andre kræfter for det har været sådan at når man har skaffet energibesparelser i danmark så har det været ved nogle lovinitiativer men jo også også ved at en lang række organisationer

det lovforslag vi behandler her er en del af den energiaftale som en meget stor del af folketingets partier inklusive enhedslisten har indgået

energiaftale er udtryk for at danmark har

er også det særlige ved det at hvis man skal

verdensmester så skal man finde nogle hvor der ikke er så meget konkurrence og der kan man sige at der er det her område måske velvalgt

og ser på hvordan det går med at leve op til de nødvendige målsætninger som man

er verdens bedste så vil jeg da håbe at det snart

overhaler os det er der faktisk ret stor

indsats når det er sagt så er det klart nok at

byggesten i at nå den målsætning som

så langt som regeringen oprindelig havde planlagt vi

set er et vigtigt og godt element i den aftale der er lavet vi har også noteret os at

delte med regeringspartierne om at halvtreds procent af

hvis man ikke går op i decimaler

gerne vil gribe os i at krybe lidt så er ni og fyrre

smule mindre end halvtreds procent men alt i alt

sige at de to elementer i energiaftale

set er afgørende for at man kan konstatere at

en masse elementer som er rigtig fremragende og så er

er at det indeholder positive elementer

første fordi det faktisk er udtryk for en markant opprioritering af indsatsen for at reducere

at det er rigtig vigtigt det er en meget meget vigtig del

få reduceret klimapåvirkningerne

meget vigtig del af at reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer man kan sige at overgangen til vedvarende energi jo bliver meget nemmere hvis vi fokuserer på energibesparelser vi er også meget glade for

i den aftale der er lavet her lægges op til at man får lavet en samlet

sådan at vi faktisk sikrer os at

scorer de nødvendige gevinster i forhold til

energiforbruget det synes

meget vigtigt og vi håber jo at den her aftale sammenholdt med den aftale som

hundrede million kroner over to år til investeringer i i

kan gøre at vi kan komme ganske langt

nogle aktiviteter som

fra ministeren i forbindelse med behandlingen af det her lovforslag

er helt enig med ham i nødvendigheden af stadig væk at have nogle aktiviteter som er målrettet mod at sikre

venlige kolleger allerede har været inde på

vi ikke med i energiforliget men det indebærer selvfølgelig ikke at man nødvendigvis skal stemme imod fornuftige elementer i

i dette lovforslag vi

de sidste to

vel sige at det jo ikke er hverdagskost at vi her i folketinget vælger at nedlægge et kollektivt finansieret organ hvis ydelser skal gøre noget godt i en god sags tjeneste hvor tit sker det hatten af for det når det som her handler om rådgivning videnformidling og kampagner om

vi jo altså rigtig godt hjulpet her i landet en googlesøgning vil vise at der findes ekstremt mange ekstremt mange instanser

hvis man som her forsøger at effektivisere og samordne indsatsen i nogle af de mere konkrete energieffektiviseringsinitiativer som for eksempel fremme af alternativer til oliefyr som er nævnt og naturligvis også den meget betydelige indsats

vi behandler nu det første lovforslag ud af fire ialt som udmøntes på baggrund af energiaftalen der er indgået mellem

vi netop hørte herre villum christensen redegøre for vi har indgået en aftale som vi er tilfreds med og når jeg siger tilfreds

et kompromis kan sjældent beskrives som smukt men vi er tilfredse med aftalen som jo i

det er så en grøn omlægning på vej derhen hvor det bliver aftalt med erhvervslivet og med borgerne hvilke præmisser og konsekvenser

vi meget tilfredse med at vi har fået fastlagt rammer for hvad erhvervslivet kan forvente i den transformation

man ved hvordan man skal investere hvad omkostningen er og hvordan det kan ramme virksomheden sådan at vi ikke risikerer at for mange virksomheder flygter ud af landet eller at vi mister for mange arbejdspladser her har vi sikret en fornuftig balance i det regningen er til at betale for erhvervslivet og vi mister ikke arbejdspladser på samme måde har vi været optaget af at regningen

lad mig også indledningsvis takke for ordførernes bemærkninger til lovforslaget og måske

for lidt mere end det for som alle har

er det her jo altså den første lovmæssige udmøntning af det

lille stykke energipolitisk danmarkshistorie det er det bredeste forlig det er det længstvarende forlig og det er også det grønneste forlig vi har indgået i folketinget på energiområdet

kunnet lade sig gøre gøre hvis ikke alle partier havde været indstillet på

den proces vi har haft med de første fire lovgivninger det

lovgivning der skulle vedtages i forbindelse med energiforliget sådan at de mange aktører der venter på vores beslutninger derude ikke skulle vente unødig længe og jeg har kun oplevet fleksibilitet og velvillighed i forhold til

de her lovgivninger igennem på den her side af sommerferien selv om det har været et lidt presset forløb

været meget lang tid og af den grund er vi endnu mere glade for at der har været så mange og så grundige høringssvar til vores lovgivninger dette lovforslag vi behandler lige nu l en hundrede og fem og halvfjerds er jo

fire lovforslag som tinget behandler i dag og

overensstemmelse hermed at go energi nedlægges

takke go energi for det fornemme arbejde der har været udført

er på grund af det at vi nedlægger go energi nej det skyldes at der jo med de samlede initiativer der lægges op til i energiaftalen bliver tale om en form for paradigmeskifte kan man sige fordi vi nu starter en række historiske nye satsninger vi skruer markant op for energiselskabernes indsats

mest effektive vi kan gøre på området vi lægger samtidig op til

og erhverv og samtidig understøtte udfasningen af oliefyr og vi laver en ny strategi energirenovering af den eksisterende bygningsmasse

på den baggrund har forligskredsen besluttet at

i den samlede indsats og jeg er helt på linje med de ordførere der har ønsket

at fastholde det bedste i det arbejde go energi har lavet men også at sikre at anvendelsen af de midler nu bliver benyttet til også at sikre en indsats der er folkelig og tæt på

dele af go energis aktiviteter vil blive videreført af energistyrelsen

interesseorganisationer hvor høringssvarene til lovforslaget inddrages den analyse vil angive en prioritering af den videre indsats der fortsat også vil være målrettet mod forbrugerne analysen ventes færdig ultimo maj to tusind og tolv

vil forligskredsen selvfølgelig bliver orienteret

til nogle af ordførerne enhedslistens

var svært at være nummer et når alle de andre var så langsomme det synes jeg jo på en måde er en desavouering af den danske indsats og måske heller ikke helt fair

den markedsudvikling vi oplever i mange

mig bare nævne at vores store nabolande både tyskland og sverige har en fyrre procents

af den nyindstallerede kapacitet på de europæiske elmarkeder faktisk nu er bæredygtige energiformer så det er mere alt det vi har med os fra gamle dage som vi døjer med end det er de nye investeringer og det skyldes jo at vi er meget tæt på at det er dyrere at bygge nye kulkraftværker end nye

holde fast i eller forny gamle kulkraftværker

det sandsynligvis være en rigtig dårlig

derfor tror jeg egentlig at vi er i meget hård konkurrence om at være forrest på her område og hvis vi skal

med energiaftalen forslaget her handler om

styrke konkurrencen på elmarkedet ved at gennemføre en såkaldt engrosmodel der betyder at den enkelte elforbruger i fremtiden kun kommer til at modtage én regning

ofte får to regninger en fra netselskabet

elhandelsselskabet får den helt centrale rolle i forhold til kontakten til forbrugeren det betyder også at vi skal have etableret en datahub

ordning kan fungere at der kan ske afregning både til netselskabet

købet af strømmen da folketinget i to tusind vedtog den store elreform

var var der vel en forventning om at der ville komme mere konkurrence på elmarkedet

de store virksomheder

ikke er ret mange der deltager i den konkurrence vi håber på at lovforslaget her

at forbrugerne får mere fokus på hvad de betaler for deres strøm og for at få den

især er begunstiget med gode vindressourcer

derfor er det selvfølgelig hensigtsmæssigt at vi går ad den vej når vi gerne vil skabe mere vedvarende energi

at vi udvikler et intelligent elnet med fleksibelt elforbrug og stærke udlandsforbindelser og et velfungerende internationalt elmarked men det kræver selvfølgelig også at vi helt nede på husstandsniveau har de forhold der skal til for

set at ambitionen var en anden end den vi så er endt ud med i

til de private husstande jeg tror flere havde troet

den fri konkurrence på det her område

specifikke lovforslag er at vi fremmer konkurrencen på

der kan næppe være mange der har invendinger

fremme af konkurrencen på elmarkedet som som lovforslaget lægger op til fuldstændig rigtige vej

overskueligt for forbrugerne overordnet vil måden vi fremmer konkurrencen på være at lave en såkaldt engrosmodel som kommer til at ligne det vi kender fra telemarkedet og det sker som

kun en lille del af forbrugerne har benyttet sig af den mulighed for frit leverandørvalg som blev indført med aftalen fra to tusind og tre engrosmodellen sikrer en ny ansvarsfordeling på elmarkedet hvor hovedpointen er at det gøres nemmere for forbrugerne

hvordan de betaler deres el og dermed bedre kan se hvordan det er økonomisk bedst for dem at handle med el for at forbrugerne kan få det overblik skal de ikke længere have flere elregninger men nøjes med at have en samlet elregning sendt ind ad brevsprækken derudover skal elhandelsvirksomhederne have en langt mere fremtrædende rolle

er det herre

jo så også en del af den energiaftale som rigtig mange af folketingets partier partier indgik

som de to foregående ordførere allerede har nævnt

folk som vælger at skifte elleverandør

hvor mange som skifter elleverandør

fra handelsselskabet og en fra

netselskabet det i sig selv kan jo bevirke at man oplever det som en barriere og som noget ekstra besværligt at skifte elleverandør hvorfor mange måske

skal engrosmodellen i hvert fald gøre det nemmere at skifte elleverandør og nemmere at shoppe rundt i hvem der kan levere elektricitet billigst

husstanden jeg håber da

netselskabet som jo slipper for at skulle afregne forbrug hos kunderne og dermed stå

betaling alt andet lige må det

får vi altså skabt mere konkurrence på elmarkedet hvilket jo i sig selv er rigtig godt

jeg var begejstret nok over energi og klimapolitikken globalt set og slet ikke over den i danmark

jeg altså meget svært ved at se at de lever op til de krav som stilles hvis man skal modvirke

det er vel ligesom det vi skal måle det op imod når vi er i gang med at lave politik i det her land altså er det sådan at det modsvarer de krav der stilles

accepterer de resultater som videnskaben er nået frem til omkring klimaforandringerne og de krav som de siger det stiller til vores politik

i nærheden af næsten at opfylde vores del

der skal leveres men det ser ikke så positivt ud jeg tror ikke vi fremmer den politiske debat i danmark ved at foregøgle folk at vi her sådan står umiddelbart over for at

klimaudfordringerne men lad det nu ligge det her handler jo om den danske energiaftale som jeg stadig mener

en række gode og fornuftige elementer

af det her forslag er jo lidt sjovt

at lave noget mere og bedre fri konkurrence det kan man godt for

jo godt være at man bare må erkende at det system man lavede tilbage i to tusind og som skulle

tro på at det her skaber den store forandring

ikke men men det er jo rigtig nok at det skaber et lidt mere gennemskueligt system og

også se at nogle af dem som har nydt godt af den manglende gennemskuelighed nemlig nogle af de store elforbrugere som har været i stand til at lave gunstige aftaler med elselskaberne

tørret regningen af på de almindelige forbrugere

bare sige at hvis mere gennemsigtighed i konkurrencen kan rykke det lidt sådan at almindelige forbrugere kan komme til at stå stærkere

prisudviklingen har været for almindelige forbrugere

jo bare konstatere at alle de påstande om at

til lavere priser intet havde på sig man kunne se præcis den modsatte udvikling nemlig at priserne for de almindelige

for de store forbrugere men nu indfører vi altså det her system som alt andet lige skulle være mere gennemskueligt og derfor åbne op for at almindelige forbrugere

gennem at skifte elhandelsselskab måske at opnå nogle gevinster jeg tror at jeg er enig med herre steen gade i at vi skal se på andre ting

vi skal se på et tarifsystem som for alvor belønner at man sparer og

tarifsystem der for alvor belønner at man bruger den el på det tidspunkt hvor

der produceres meget uden at der er noget stort forbrug

vi skal se på mange andre elementer og nogle gange skulle vi måske også overveje at se på om det der med den enkelte families ret til selv altid at vælge

elhandelsselskaber om at få en billigere aftale end den enkelte familie måske

ændring af markedsforholdene på elmarkedet med blandt andet øget involvering af elhandelsvirksomhederne har et besparelsespotentiale på fire hundrede million kroner på kort sigt

til at være opmærksom det har blandt andet ført til dette meget

omfangsrige lovforslag som vil resultere i en omfattende ændring af rollefordelingen mellem de store aktører på elområdet vi har jo i mange år haft en form for pseudoliberalisering

på monopollignende vilkår og hvor kunderne har haft utrolig svært ved at gennemskue systemet derfor hilser vi dette

skridt velkommen selv om det også kalder på en række tekniske og formelle udfordringer

sikkerhedsstillelse og ansvarsforhold med videre man skal huske på at

det ganske store summer som det nu påhviler elhandelsvirksomhederne at opkræve det stiller også store krav til udveksling af informationer mellem aktørerne og hele it faciliteringen

om frivillighed når det handler om storforbrugere

her er det jo rigtig vigtigt at understrege at selve det tekniske omkring nettilslutningen og ændringerne heri fortsat er en relation mellem kunden og netselskaberne vi har en mindre bekymring

at få en egentlig myndighedsopgave når det handler om at tage licensen fra elhandelsvirksomheder som ikke ser ud til at opfylde kravene ved sådanne meget indgribende

det er det jo når man fratager virksomheder

er det vel mere i overensstemmelse med dansk forvaltningsret at det er en styrelse der har ansvaret og

af et bredt flertal i folketinget med undtagelse af liberal alliance hovedindholdet af det her lovforslag er engrosmodellen

nærmere betegnet betyder at vi jo i dag som forbrugere modtager

købe strømmen et bestemt sted og en fra forsyningsselskabet

mangler lovforslaget her

beskrivelse af balancen når man flytter administrationen fra en part til en anden hvordan kompenserer man for det og der har jeg så været i dialog

om hvordan vi sikrer at den omkostning bliver løftet sådan at det er fair vilkår for den der nu skal have en ny opgave at udføre

alle ordførerne for deres kommentarer til lovforslaget det er jo så det andet af de fire lovforslag der behandles i dag som udmønter energiaftalen af toogtyvende marts hovedformålet med dette lovforslag er som det er blevet nævnt flere gange at fremme konkurrencen på elmarkedet gennem indførelse af den såkaldte engrosmodel hvor elhandelsvirksomhederne bliver de centrale aktører på markedet lovforslaget sikrer således at der bliver lige vilkår for elhandelsvirksomheder uanset om de er koncernforbundne med netvirksomheder eller

at opkræve elafgifterne og for at sikre indbetalingerne af elafgifterne til skat indgår det også i lovforslaget at der skal etableres en forsikringsordning for afgiftsbetalingerne i forbindelse med høringen er der

allerede nu gerne annoncere to ændringer af lovforslaget som jeg vil spille på bordet det drejer sig

om en præcisering af at en elforbruger som bliver overført til en forsyningspligtig virksomhed

mulighed for at indtræde som medejer af selskaber

ordførere nævnt at

at der er nogle af de nuværende rabatter for netselskaberne

jeg er helt indstillet på at vi får sat lup på de problemstillinger i udvalgsarbejdet og ser på

og samtidig får smart meters ud i alle hjemmene

være et konkurrencemæssigt potentiale på

estimeret det meget konservativt fordi det indgår i den billiggørelsespakke som vi har lagt til grund

vi kan få en besparelse for forbrugerne på hundrede million kroner det tror jeg absolut er i underkanten af hvad vi kommer til at få ud af det jeg tror virkelig

så nævner enhedslisten meget rigtigt at det der sker i den store verden ikke er nok til at løse klimaproblemerne det var heller ikke det jeg sagde jeg er

der er desværre lang vej igen til vi når de to grader som

mange af verdens lande

kunne gøre mere end de gør men det var ikke min pointe min pointe var at

sker noget at markederne rykker meget voldsomt i øjeblikket de rykker bare ikke hurtigt nok men de rykker og derfor bliver der konkurrence om

mange frontrunnere som vi er i kapløb

hundrede og to og firs er endnu en udmøntning af energiaftalen som blev indgået den toogtyvende marts i år med lovforslaget ændres lov om vedvarende energi lov om elforsyning lov om naturgasforsyning

og reglerne for beregningsgrundlaget for den elproduktion der kan opnås støtte til ændres desuden skabes der bedre rammebetingelser for biogas

øget tilskud og mulighed for at de kommunale naturgasselskaber

som en tilknyttet aktivitet til deres kommercielle aktiviteter endelig indeholder lovforslaget en række konsekvensrettelser som følge af de nye støttebestemmelser hvilket blandt andet betyder ny støtte til eksisterende industrielle kraft varme værker formålet med loven er at øge anvendelsen af vedvarende energikilder teknologiudviklingen har betydet at de nyeste vindmøller er mere effektive og det skønnes derfor at det foreslåede lavere støtteniveau er tilstrækkeligt til at sikre

det nye beregningsgrundlag skal sikre at støtten gives i bedre overensstemmelse med vindmøllens elproduktion

således justere støtten til vindmøller på land udbygningen med biogas skønnes at øge elproduktionen fra vedvarende

og tyve dette gøres til glæde for klimaet hvilket således er i fuld overensstemmelse med venstres politik vi vil dog arbejde for at der ikke

det er for venstre vigtigt at vi bevarer den husdyrsproduktion vi har i danmark endelig forlænges puljen til ve teknologier til elproduktion hvilket sikrer kontinuitet til de projekter der modtager støtte fra puljen lovforslaget medfører øgede udgifter for staten

til eksempelvis biogas og elproduktion skønnes at være jævnt stigende men sammenholdt med en situation hvor de nugældende støttesatser var blevet videreført uændret

handler om vindmøller det handler om biogas det handler om vedvarende energi det handler om

at forandre hele den måde vi producerer vores

det handler om at få bragt danmark i den absolutte globale førerposition i den grønne omstilling nøjagtig som vi var vant til det op igennem nitten halvfemserne med svend auken

det er værd lige at bruge to ord på hvad det var der

det her forslag i dag det vindmølleeventyr der blev skabt dengang det

nogle politiske beslutninger der blev truffet her på christiansborg

af et stærkt erhvervsliv der var med på at spille den bold der blev trillet

christiansborg det har skabt tyvetusind arbejdspladser i danmark og det har gjort at danmark

hvad så vi gør nu jamen jo præcis det samme

politisk initiativ hvis man tør tro på at

og hvis man i øvrigt har en befolkning som rigtig gerne vil det her med

grøn omstilling jamen så kan man bringe sig i en situation hvor man bliver modelland for alle de andre

har løbet rigtig rigtig stærkt vi kigger for eksempel til samsø

de kan politisk og så forsøger vi at

indimellem kan man godt blive en lille smule vemodig og trist når man ser hvordan det internationale spor fungerer der sidder en masse politikere som burde træffe alle de rigtige beslutninger

som ikke gør det som ikke gør det og det er selvfølgelig fordi man har et konsensussystem det må vi acceptere det er det bedste vi har og vi skal selvfølgelig arbejde videre

acceptere at det ikke går langt nok

meget trist af at man bliver nødt til

forlade ideen om at kunne nå

to graders målsætningen at man ikke længere tror

godt have et ønske om og en politisk vision om

mener også at det fn spor

det ambitionsniveau vi lægger i danmark skal være med til at inspirere lad os se på hvad der skete i usa

set med meget grønne briller

til at fungere samtidig vi kan

vi kan det med organisationerne vi kan det med befolkningen

jeg mener at det skal bruges som inspiration det skal

som inspiration i de lande som vi godt kunne tænke os gik lidt længere det skal bruges som inspiration på et tidspunkt i verdenshistorien

man ikke kan få fn systemet til at træffe alle de beslutninger

inspiration skal bruges til at få lavet en grøn omstillingsbølge som ikke bare kommer til at handle om danmark

bruger danmark på samme vis

kigger til samsø og andre steder hvor man er nået rigtig rigtig langt

handler om at få sat skub i efterspørgslen på vindmøller det handler om

er endnu et i rækken af lovforslag som skal udmønte energiaftalen som blev indgået den toogtyvende marts

af flere grunde først og fremmest handler det om at vi ønsker at få indflydelse på en aftale som omfatter enorme beløb og som har indflydelse på alle danskeres økonomi

det vigtigt for os at deltage i aftalen for både at have indflydelse på aftalens indhold

ikke mindst den lange række af udmøntninger der kommer i løbet af aftalens løbetid

fordi aftalen her trækker i retning af et

er turen så kommet til støtten til vindmøller på land

disse støttes med ganske anselige beløb nu kan vi i dansk folkeparti godt lide at støtte danske traditioner men det

i hvert fald en støtte som vi i dansk folkeparti har været ret kritiske over for i tidens løb i tilfældet her går det heldigvis i den rigtige retning energiaftalen lægger ganske vist op til at støtten til vindmøller på land fastholdes på fem og tyve øre per kilowatt time men der indbygges den mekanisme at tilskuddet aftrappes når markedsprisen på elektricitet stiger så markedsprisen

det betyder at støtten helt bortfalder hvis den rene markedspris på et tidspunkt når otte og halvtreds øre eller derover det er absolut et skridt i den rigtige retning at vi får en aftrapningsordning af den slags det glæder vi os over i dansk folkeparti lovforslaget indeholder også en ændring af rammebetingelserne for biogas som er aftalt i energiaftalen det sker blandt andet ved at den eksisterende støtte til biogas til kraft varme produktion også gives til biogas som leveres til naturgasnettet desuden gives der yderligere støtte

på henholdsvis seks og tyve kroner og ti kroner per gigajoule

den ene aftrappes øre for øre når naturgasprisen stiger og den anden aftrappes med to kroner årligt fra to tusind og seksten og dermed er helt væk igen i to tusind og tyve jeg vil godt understrege at det normalt ikke er dansk folkepartis politik at yde statsstøtte til energiprojekter i tilfældet biogas er der dog en god grund til det for når det gælder biogas er det vigtigt at udvikle denne

på et tidspunkt kan erstatte den traditionelle naturgas

vi tilvejebringer alternativer kommer vi til at importere gas i stedet for det kan politisk være et problem hvis vi bliver afhængige af import af gas fra ustabile eller ligefrem fjendtlige regimer den situation skal vi undgå og derfor anser vi i dansk folkeparti anvendelsen og udviklingen af biogas som et skridt væk fra afhængighed af fremmede magter endelig synes jeg at det er vigtigt at nævne om det her lovforslag at energiaftalen også indeholder

det her lovforslag sige at jeg også taler på vegne af det radikale venstres ordfører

er som andre ordførere har nævnt jo en af de vigtige dele af implementeringen af

den store satsning der kommer til

der der sker kan man sige det paradigmeskifte

løbet af de næste otte år i dansk energiforsyning at

element i vores energiforsyning og dermed i hele systemet

også en slags illustration af at at fremtidens

vi har jo i forvejen vindmøller på land og nu

af vindmøller på land men især en modernisering af de vindmøller vi har vi tager

bliver lidt større og og med større

ene decentrale produktionsmåde den anden decentrale produktionsmåde som vi nu får gang i

er biogasproduktionen og derfor er jeg vældig glad for at

på skinner så vi er sikre på at det bliver gennemført

godt kan huske de diskussioner vi har haft de sidste

og det er også fordi vi nu

mulighed for tilkobling til naturgasnettet så der bliver flere anvendelsesmuligheder vi giver også naturgasselskaberne mulighed for at gå ind

kunne blive yderligere udbygget i de kommende år

andre initiativer jeg skal sige at

får en række besparelser

på landvind i de kommende år og

er fantastisk opmuntrende for det

vi er med til at skabe nogle arbejdspladser vi er jo simpelt hen ved at gøre vindmølleindustrien totalt markedsklar sådan at den virkelig kan konkurrere med alle alternativerne

på land ved at nedtrappe støtten og derfor vælger vi så vidt jeg kan se nu en meget klogere model

ikke til at overbetale ved at vi også ændrer

man giver støtte når man skal fremme nogle teknologier som ikke kan fungere på

og man går i gang med at aftrappe støtten når man kan se at nu er det ved at nærme sig

indgår jo i den beskæftigelsessatsning og den investeringssatsning

det her forslag sammen med de andre initiativer der ligger i energiaftalen fører til at der frigøres investeringer på mellem halvfems milliard

hundrede og halvtreds milliard kroner i de kommende otte år i den her sektor det er enormt

bemærkelsesværdigt lovforslag vi behandler her i dag det viser sig

der tilsyneladende ikke er nogen grænser for hvor stor støtte til bestemte energiformer borgerlige partier i det her land er villige til at

gavner andre interesser det viser også at den sådan grundlæggende modvilje mod

kommuner og kommunale selskaber engagere sig med investeringer

forsvinder som dug for solen når det handler om at

det jo et grundlæggende gennembrud i forhold til de synspunkter som enhedslisten har og som vi da gerne ser overført også til andre energiformer og andre dele af samfundet end biogasproduktionen

sige at jeg var meget glad for herre thomas danielsens indlæg her i dag

at det også for venstre er vigtigt at undgå at man får en ensidig produktion af majs til at indgå i en biogasproduktion jeg synes det

god udtalelse der kom der som jeg håber vi

en af udfordringerne her er jo at vi er gået i gang med en meget massiv satsning på bioenergi og i forhold til det her lovforslag på biogas uden at vi sådan helt har styr på hvad der skal til for at det kan være bæredygtigt

udtrykke sig forsigtigt og det skal man jo når man er forligspart

man har mulighed for at indføre bæredygtighedskriterier

lavet en analyse af bioenergien for at sikre at den miljømæssigt miljømæssigt

kommer til at fungere så så effektivt som muligt det er selvfølgelig godt

måske ville have været rigtig godt hvis vi havde været i stand til

have nogle af de analyser på plads

vi kunne have fået biogas på en måde som miljømæssigt havde været bedre end det der ligger i det her forslag derudover indeholder forslaget og det skal man bemærke at stort set alle partier i folketinget tilslutter sig en massiv satsning på vindenergi

det er da heller ikke så ringe endda når man tænker på hvad nogle partier i

jo ret flot at der nu er en enighed om at det skal man satse massivt på jeg synes også det er rigtig fornuftigt at vi laver nogle ændringer i forhold til landvindmøllerne hvor

drosles ned for støtten og ændrer støtten så den bliver mere fornuftig vi mangler jo at løse den udfordring der er

kystnære vindmøller altså dem som står ude i vandet tæt på kysten der er en udfordring med at få det løftet og løst

jeg synes jo at det er fantastisk vigtigt at vi fastholder en alsidighed i den vedvarende energi vi skal bruge og at det netop er fuldstændig rigtigt at vi også fremadrettet skal satse på bølgekraft solenergi geotermi og så videre altså en lang række andre energiformer end vindkraft

at jeg deler den opfattelse som jeg tror dansk folkeparti har nemlig at det ville være rigtig dejligt hvis vi havde været

det der handler om de andre energiformer vi fik jo lavet et løft i forhold

bølgekraften men generelt set havde

vil nu nok sige at hvis det her havde været en rigtig god aftale på det område

lidt mindre støtte til

mere støtte til noget andet lad mig bare udtrykke mig på den forsigtige og venlige måde

at den klare satsning der er på

er fornuftig jeg håber at vi i forbindelse med diskussionerne om hvordan vi får implementeret den her satsning på vindenergi i større udstrækning end vi har været i stand til i dag kan skabe en folkelig forankring også hvad angår det

investere i vindmølleudbygningen det tror jeg bliver nødvendigt også for at undgå at vi får en alt for ophidset debat med befolkningen

i danmark om hvorvidt det er en god idé med vindmøller eller ej så det håber

kan komme længere med jeg håber også vi kan finde nogle modeller hvor vi kan sikre at vi ikke gentager anholtudbuddet det er vi jo fuldstændig

det er

være enig med herre per clausen i at tingene hænger sammen

skal tænke på tværs og det skal man

også når man snakker energi i forhold til økonomi og her er et af de lovforslag

vi ikke er særlig begejstrede for vi har jo et energisystem i danmark som er karakteriseret ved at være verdens dyreste og nu ved vi så

at det bliver endnu dyrere på mange andre områder er der utrolig mange

man nu indfører en ny pso afgift

som alt for længe har levet i det skjulte kan man sige og som uden noget som helst ståhej kan vokse år efter år uden at nogen rigtig tager notits af det kun en lille snæver gruppe journalister interesserer sig jo for det her område i regeringens energiudspil forudsatte man for eksempel i efteråret

pso afgiften på på el altså den afgift der primært går til vindmøllerne

femten øre svarende til en tredobling i forhold til året før det vil

en merudgift

selv om man selvfølgelig ikke helt kan sammenligne de her størrelser

rigtig mange penge og det understreger at det er svært

når man siger at hele den energiaftale vil koste

implikationer i sådan et postulat

så jeg synes det er utrolig bekymrende når psoen på den måde kan eksplodere

at når det bliver billigere ude hos konkurrenterne

det automatisk dyrere i danmark rigtig mange virksomheder har langtidskontrakter på strøm og så klaskes psoen oveni en mellemstor industrivirksomhed

på den flade på seksten million kroner almindelig husmandsfornuft tilsiger jo

at når man garanterer en vindmøllepark en kroner per kilowatt og samtidig kan købe strømmen for en tredjedel

det her forlig var blevet implementeret med to nye vindmølleparker

have kostet hvis vi havde fået den stigning i pso afgiften som vi lige præcis ser nu

går enegang som en lille åben økonomi

spørgsmålstegn ved den globale miljøeffekt

hen ikke nogen og de beskæftigelsesmæssige virkninger

konkret i industrien giver flere arbejdspladser men

tjekker lige så mange ud den anden vej

ret mange ædruelige fagøkonomer der

procent sikkert at priserne stiger på olie og så videre og forskellige energiformer

nu da liberal alliance står uden for forliget

være en kommentar til den her skråsikkerhed omkring oliepriserne fik jeg en besked om at

leveret i to tusind og nitten der er tyve procent billigere end prisen er i dag

at det bliver meget dyrere hvis vi ikke gør noget

acceptere som det bliver sagt at det bliver lidt dyrere nu

det er der vel varige arbejdspladser i eller forestiller liberal alliances ordfører sig at at det bare

det skaber en bølge af arbejdspladser nu

oliefelter i norge og der skal da sikkert også nok komme flere til men sandsynligheden for at oliepriserne

jeg må være en meget dårlig pædagog

kan forklare de økonomiske sammenhænge der handler om at når man hiver penge

af folks lommer og bruger dem til et bestemt formål

det selvfølgelig indlysende nu nævnte ordføreren biogasanlæg at

det tredje lovforslag ud af fire som er en udmøntning af

det her lovforslag handler så om biogas og vindmøller vi har jo forhandlet en energiaftale i tre spor

handler mest om biogas biomasse og vind vindmøller på land og på

lovforslaget her hovedsagelig

ændrede regler for beregningsgrundlaget der opnås bedre rammebetingelser for biogas

er så vores motivation for at gennemføre det lovforslag

er jo at teknologiudviklingen har betydet at de nyeste vindmøller

vi gerne vil have er forudsat i energiaftalen og beregningsgrundlaget skal sikre at støtten gives i bedre

overensstemmelse med vindmøllernes elproduktion

det tredje i dag der gennemfører vores energiforlig af

marts to tusind og tolv de elementer der gennemføres ved dette lovforslag

er justering af støtten til vindmøller på land bedre rammebetingelser for biogas mv ny støtte til de eksisterende industrielle kraft varme værker og forlængelse af puljen til nye ve teknologier til elproduktion der er tale om elementer som indgår direkte i selve energiforliget og som nu skal vedtages ved en række lovændringer det centrale element er øget støtte til den grønne energi og selv om det er rigtigt som flere ordførere har sagt nemlig at vi faktisk skærer i støtten til vind på land og i øvrigt også forventer betydelig lavere priser for vind

at når man laver en omstilling af sin energisektor

koster det investeringer og det vil på kort sigt indebære øgede udgifter for borgerne

men det kræver investeringer at forny sin energisektor og omstille samfundet til grøn energi og jeg er stadig af den overbevisning at regningen risikerer at blive betydelig større hvis vi ikke gør noget i tide det er

der står med et valg her og nu det er hele eu der står med et valg op til to tredjedele af vores kapacitet skal udskiftes under alle omstændigheder grunden til at det her ikke bare kan gøres op i hvad priserne er her og nu

at de investeringer vi laver i dag binder os tyve tredive

vil gerne medgive herre villum christensen at ingen af os kan vide med sikkerhed

når jeg kigger på befolkningsudviklingen på den økonomiske udvikling i verden hvor det jo heldigvis går fremad med en stadig større middelklasse og når jeg kigger på de bedste forudsigelser vi har omkring vores oliereserver gasreserver og priskurven på kul så må jeg sige at risikoen for at priserne går ned må anses for at være noget mindre end risikoen for

kommer energitilsynets årsberetning for to tusind og elleve der steg energipriserne og det gjorde de som følge

igen det betyder at vi skal have for øje at når vi foretager de investeringer i vind som ganske rigtigt på den korte bane koster lidt mere gør vi samtidig det at vi giver os selv en forsikring imod hvad der sker på den

diskutere frem og tilbage hvor stor man mener risikoen er hvor god den forsikring er og vi kan mødes om ti år og se hvem der fik ret

den bedste investering vi har lavet nogen sinde

danske borgere eller om vi er kommet til at betale en mindre ekstrapris jeg vil gerne sige herre villum christensen at nu har vi haft enighed

og jeg synes at liberal alliance skulle overveje når nu hele erhvervslivet hele resten af folketinget og mange mange andre aktører derude faktisk synes at det her er en rigtig god energiaftale og at den her satsning er fornuftig

liberal alliance der ikke havde ret fordi så kunne være at vi kunne mødes og

den brede enighed som jeg tror vi alle sammen gerne vil have

vis fortrængningseffekt på andre sektorer med de arbejdspladser man skaber her vil man akkumuleret frem mod to tusind og tyve etablere cirka fyrretusind job hvis man ikke medregner fortrængning

så var både enhedslisten og venstre inde på

ingen har lyst til at hele danmark skal beplantes med majs som der laves biogas af kan

og jeg kan sige at det heller ikke er en vision jeg har og at vi derfor skal sikre os at den biogas og i

at vi i forligskredsen inden sommerferien kan blive

fortsætter med at implementere energiaftalen

vi skaber de økonomiske rammer og muligheder for en omstilling fra kul til biomasse på de centrale

stykke tid den tidligere regering havde det også med som et meget centralt element i vores daværende udspil ligesom det er et meget centralt element i den energiaftale der netop er indgået vi finder

og jeg ved at i en lang række af byerne er man allerede ganske langt med at forberede den her proces lovforslaget giver også mulighed for at de fem og tredive barmarksværker som har de højeste varmepriser

naturgasfyret kraft varme vi tror

det vil kunne skabe nogle rammer og nogle muligheder for at de mest økonomisk trængte barmarksværker får mulighed for at levere billigere fjernvarme venstre havde gerne set at endnu flere decentrale kraft varme værker og barmarksværker fik den her mulighed men det er nu engang den mulighed der er blevet skabt med energiforliget

og det tredje hjørne af energipolitikken nemlig spørgsmålet om oliefyr det var noget af det der fyldte rigtig meget i energiforhandlingerne regeringen foreslog jo oprindelig et fuldstændigt stop for installation af

og det ville have betydet at op imod tohundredetusind husstande var blevet tvunget ud i ganske voldsomme investeringer

så det sidste i rækken af lovforslag som udspringer af energiforliget

sker ved at forbedre de økonomiske rammevilkår for de centrale kraft varme anlæg det gør vi for at tilskynde til omstilling til mere biomasse da det selvfølgelig

det andet

barmarksværkerne der skal der selvfølgelig sikres en bedre økonomi

det er sådan at man i dag visse steder i danmark oplever at have ekstremt høje varmepriser i

derfor rigtig positivt på at der bliver taget hånd om de barmarksværker

og håber på at det vil få løst problemet

et acceptabelt niveau for det tredje

sker der med lovforslaget et forbud mod installation af olie og naturgasfyr i nybyggeri fra to tusind og tretten

selvfølgelig fordi forligsparterne er enige om at energiforsyningen skal være dækket af mere vedvarende energi

så er det fuldstændig rigtigt som venstres ordfører sagde at der var meget debat om

udfasningen af olie og naturgasfyr og det er selvfølgelig glædeligt

mig og for socialdemokraterne at der er fundet en god løsning på problemet man skal være opmærksom på at oliefyr

betale sig rent økonomisk for langt de fleste der

at droppe at have et oliefyr

en stor del af den debat der har været i aviserne om det

man siger til folk der skal skifte bilen ud det kommer så til at koste

at udskifte sin bil hvis man skal have en stor dyr rolls royce men de fleste af os kan trods

lidt mere beskedne modeller

hvis man skal udskifte sit oliefyr men som det gælder for bilerne

lovforslag i dagens lange række af udmøntninger af energiaftalen

vigtigt element i lovforslaget her er der findes en løsning på kvalerne på barmarksværkerne det er en kendt sag at mange af de såkaldte barmarksværker i mange år har døjet med dårlig økonomi og deraf meget høje varmepriser

har været et stort problem for deres kunder problemerne skyldes jo

til dels de stigende naturgaspriser

værkernes brancheorganisation har selv anvist den løsning

vi gennemfører her der gives nemlig mulighed for at værkerne kan installere en biomassefyret keddel på op til

til varmeproduktion dermed skal den billigere biomasse bidrage til at driftsøkonomien i værkerne bliver forbedret væsentligt et andet element i i forslaget

er den fremtidige ordning for installation af olie og naturgasfyr i boliger her er der i energiaftalen blevet flyttet meget væsentligt i forhold til regeringens udspil oprindelig ville regeringen nemlig helt forbyde oliefyr

en katastrofe for folk der bor i områder af landet hvor der ikke er adgang til kollektiv varmeforsyning

skifte deres oliefyr ud med en meget dyr og ny løsning og det synes vi ikke at nogen kunne have været tjent med

det også glædeligt at resultatet af energiforhandlingerne blev at det kun er i helt nye bygninger der ikke må installeres olie og naturgasfyr og at der i områder uden kollektiv forsyning fortsat kan udskiftes oliefyr så når det gamle oliefyr ikke kan længere

er det stadig væk tilladt at sætte et nyt ind kun i områder med med kollektiv varmeforsyning vil det fremover være udelukket at skifte et gammelt oliefyr ud med et nyt den mulighed ville næppe mange have benyttet sig af alligevel da det ikke økonomisk giver nogen mening at have

vi i dansk folkeparti rigtig godt tilfredse med med det her resultat af forhandlingerne i forbindelse med at der med energiaftalen indføres forbud mod oliefyr i kollektivt forsynede områder

så at styre borgernes valg af varmekilde synes jeg også det er relevant at tage spørgsmålet om

har besluttet at pålægge borgerne at tilslutte sig kollektiv forsyning i form af fjernvarme for på den måde at opnå at borgerne betaler bidrag til den kollektive forsyning også selv om de ikke benytter

kommet ind i den vane som jeg så skal gentage her at

også taler på vegne af det radikale venstres ordfører

handler som mine kollegaer har sagt før jo om

i centrale værker og og åbner op

barmarksværker dem har vi haft mange diskussioner om i årenes løb og

måtte dukke op om om oliefyrene og bare stilfærdigt sige til til venstres ordfører

fortalt hvad det egentlig var der lå i det forslag

om at man fra to tusind og tredive ikke længere

var der ikke så mange der virkelig var vrede men hvis de havde læst avisen og en række politikeres udtalelser

blev de selvfølgelig meget bekymrede og jeg også godt forstå sagen sagen er at vi har fundet en

meget fornuftig løsning og hvis der nu er nogle

vil jeg sige at jeg tror at et godt råd er

for at de skal være glade for for os herinde

kroner og øre

det meget meget vigtigt specielt for de grupper

det ligger i aftalen at vi har sat nogle penge af til bedre rådgivning

det det handler om og ikke om den rådgivning som også kom i medierne

det er også vigtigt at vi får esco modeller op at stå altså modeller som gør at det finansieringsmæssigt

så samtidig giver det gode råd sørg for

at komme i en økonomisk meget dårlig situation det sidste

en lidt grundigere analyse af hele biomasseanvendelsen der

rejses jo mange diskussioner og der kommer også en række argumenter som man

når vi heller ikke det som jeg i hvert fald gerne vil have at

jeg glad for at vi i forligskredsen er enige om

biomasseanalyse som tager fat på blandt andet de problemer

og at det er noget af det der får førsteprioritet og

også det er en spændende debat der har

nogle områder jo en nyttig debat forstået på den måde at det gav regeringen mulighed for at give indrømmelser til de borgerlige partier som ikke har skadet og den slags muligheder skal man selvfølgelig

det eneste skadelige

er hvis den opfattelse breder sig blandt mennesker der har oliefyr at nu skal de udnytte den frihed de har fået til at beholde oliefyret for

den opfattelse er i al væsentlighed forkert og her behøver vi slet ikke

vil udvikle sig mindre kan gøre det det man så kan ærgre sig lidt over

føre nemlig om der er mennesker i det her land særlig mennesker der bor i tyndt befolkede dele af landet der har ejendomme der er så lidt værd i handel og

finansiere investeringer der sådan set også ud fra en personlig økonomisk interesse er fornuftige og hvordan vi kan gå ind og understøtte det i forhold til de mennesker men heldigvis findes der jo andre aftaler i den her verden end dem der ligger i energiaftalen hvor der er penge der kan bruges til det formål

set ikke tror er nogen økonomisk gevinst

jeg sige at det der ligger omkring den del af lovforslaget synes vi

jeg vil sige at vi jo også er glade for og man burde måske endda svinge sig op til at begejstrede over at vi nu arbejder på at gøre os uafhængige af kul det er jo et mangeårigt ønske fra vores side

begejstringen så er en lille smule

det minder mig en lille smule om dengang vi fik atomkraft ud af dansk energipolitik og så fik

er det vi får i stedet for og der tror jeg da at der i

at vi faktisk har at gøre med en noget kompliceret problemstilling fordi der givetvis er nogle måder man kan producere biomasse på som faktisk ud fra en klimamæssig og miljømæssig synsvinkel

det er jo ikke formålet så derfor handler det selvfølgelig om

nødt til at få lavet den analyse af bioenergien biomassen som vi har aftalt med henblik på at afdække hvordan vi faktisk kan sikre os at vi får miljømæssige og klimamæssige gevinster ved at bruge vedvarende

andet element i forhold til biomasse som jo også må fylde noget det er spørgsmålet

økonomisk fornuftigt i det lange løb at gøre sig afhængig af biomasse hvis det er sådan at biomasse udvikler sig til at være et

der måske ikke er sådan vældig stor overflod af tværtimod kan

vil kalde de reelt vedvarende energikilder som så kommer til at spille en større og større rolle

opfattelse at biomasse næppe bliver en del af løsningen

i samme omfang som der lægges op til i det her lovforslag

rigtig mange analyser rapporter og og meget store debatter om blandt mennesker der alle sammen har lange og indviklede titler og er i stand til at skrive

indlæg i debatten som kan være uigennemskuelige for os andre at forstå

får lavet den her analyse som vi går i gang med at lave rimelig hurtigt og som jeg

forventning om kan være færdig i løbet af et års tid så kan vi vel ud fra den træffe de nødvendige beslutninger for at sikre at alternativet til kul

liberal alliances ordfører på området oplæse følgende tale varmeforsyningsloven er vel uden tvivl en af de love vedtaget i det danske folketing som indeholder absolut mest muligt planøkonomisk vraggods her har man som myndighed virkelig fat i det frie mennesker og kan med paragrafferne disciplinere folket til at gå i magthavernes retning uanset hvor billig og fornuftig en energiform man har valgt har man tvangsredskaberne til at gennemtvinge fællesskabets interesser det skulle ikke undre

kan der gives påbud om tilslutning af eksisterende bygninger til kollektiv energiforsyning

man kunnet i mange år og vi har set borgmestre ryge på det

så ikke lystrer og betaler tilslutningen uden at bruge den

et godt alternativ så må skruen drejes endnu en omgang nu hedder det ikke tilslutningspligt

det hedde aftagepligt det gør man så med store smil også hos de på papiret ikkesocialistiske partier forstå det hvem der kan jeg forstår godt

som har investeret fornuftigt og interesserer sig for området

skriver det selv i lovbemærkningerne

det er bare et tal man selv har fundet på og som heller ikke

på det globale udslip graver vi endnu længere ned og ser på at denne omstilling samtidig kalder på nogle meget alvorlige etiske dilemmaer omkring dyrkning af raps til energiformål i en tid hvor mere end en milliard mennesker sulter og hvor vi kan være helt sikre på at det trækker i retning af højere fødevarepriser og endnu mere forarmelse bør man blive

skal nok lade være med at uddybe problemet yderligere ved at spekulere over at den nødvendige import af træpiller efter al sandsynlighed vil medføre

og det gør vi fordi vi gerne vil medvirke til øget omstilling til biomasse på centrale kraftvarmeværker

det giver lavere varmepriser det hjælper de virksomheder der har haft de højeste priser til at få nogle lavere priser og det hjælper med mere vedvarende energi i forhold til i dag det bakker vi meget op om det er det første led det andet led i aftalen er så det der omhandler oliefyr hvor det jo er vigtigt at vi er landet på en aftale hvor vi ser

udkantsområder der kommer jeg selv fra og det er jeg rigtig stolt af jeg er glad for at bo i vamdrup ved kolding ovre i jylland jeg vil ikke bytte

og der er jo nogle der bor så langt ude på landet

eller en anden form for varme som kan være

alle ordførere for deres bemærkninger til dette fjerde lovforslag i

som altså er en aftale der har vist at vi i danmark kan samle os for at lægge grunden til en grøn fremtid de elementer der gennemføres med dette lovforslag er som flere har været inde på biomassebaseret varmeproduktion på centrale kraft varme værker biomassevarme på udvalgte barmarksværker og forbud mod installation af olie og naturgasfyr i nybyggeri og der er tale om elementer som indgår direkte i selve energiforliget og som nu skal vedtages ved en række lovændringer lovforslaget her

set opsummeres med enkelte ord omstilling til en grøn varmeforsyning den grønne varme fremmes over hele linjen fra de store kraft varme værker via dele af den kollektive varmeforsyning og

jeg er glad for at aftaleparterne i energiaftalen har valgt at satse på netop disse vitale elementer i vores varmeforsyning lovforslaget indeholder også elementer som ikke er led i opfølgningen

men som jeg forstår at de fleste partier kan støtte det er undtagelse af anlæg til forbrænding af farligt affald fra prisloftbestemmelserne det er vigtigt at få tilpasset reglerne om prisloftet så de ikke omfatter anlæg til forbrænding af farligt affald som ikke kan sammenlignes med energivirksomheder aftaleparterne har heldigvis ikke haft nogen indvendinger imod at bruge denne lejlighed til at gøre det tak for det så har der været

vil være sådan at der vil være alternativer der er mere økonomisk attraktive end oliefyr hvis man alligevel skal skifte

og jeg tror at den bedste anbefaling vi kan give de mennesker

den rådgivning der skal til for at man kan gøre det og også at der er så meget synlighed og transparens

alternativerne som overhovedet muligt

om biomassen og bæredygtigheden af den

det er helt katastrofalt hvis vi foretager hele den her omlægning til bioenergi uden at have øje for hvad det er for en biomasse og hvordan vi anvender den men efter min mening ville det altså også være helt katastrofalt hvis ikke vi benyttede de bæredygtige biomasseressourcer vi har til at fremme den grønne omstilling for så ville det gå for langsomt

været en diskussion om tilslutningspligt versus aftagepligt

på den tilslutningspligt som der er i forvejen

at hvis man skal pålægge nogen tilslutningspligt til

for dem der bliver tilbudt det nu nævnte dansk folkepartis ordfører

udnytte vores fjernvarme til stor økonomisk gavn og glæde

ved her men vi indfører på den anden side altså

jeg gerne takke ministeren for at han har sat den her regionale landdistriktsredegørelse til debat i folketingssalen for med redegørelsen kan vi tage afsæt i status for herefter at videreudvikle landdistriktspolitikken til gavn for borgerne i redegørelsen

i landdistrikterne og yderområderne jeg vil gerne i min ordførertale tage fat i de vigtigste tendenser vi ser rundtom i landet jeg tror nemlig det er afgørende at have et fælles fundament til at kunne målrette indsatser og initiativer mest hensigtsmæssigt for at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne landdistrikterne heriblandt øerne og småøerne er en helt særlig kvalitet for danmark det samme er befolkningen som bor i områderne vi socialdemokrater mener at det er vigtigt at holde fast i forskelligheden og at bibeholde det karakteristiske ved de forskellige geografier og bosætninger det gør nemlig danmark til et helt særligt land et helt centralt budskab i redegørelsen er at holde fast i et danmark der hænger sammen hvad enten man bor på landet eller i byen

gode og fornuftige vilkår for et godt liv landdistrikterne yderområderne og øerne byder på mange særlige kvaliteter som skal dyrkes og fremhæves

rigtig rigtig mange ildsjæle og får mange solstrålehistorier når jeg nu er rundt som ordfører i landet her har man som oftest sat fokus på de potentialer der er i lokalområdet og med de rette rammevilkår

at øge eller bibeholde arbejdspladser eller på anden vis optimere væksten på en lang række områder de tiltag skal naturligvis fremhæves og videregives til gavn for udviklingen andre steder for det er vigtigt at have øje for at landdistrikterne rummer mange uudnyttede potentialer som grundlag for produktion der må hele tiden tænkes nye

varige arbejdspladser vækst og udvikling man må gøre sig klart at erhvervsstrukturen generelt i landdistrikterne og yderområderne

her taler redegørelsen altså sit eget tydelige sprog samfundet forandrer sig på mange måder og det giver en lang række udfordringer i landdistrikterne først og fremmest er

det svært at opretholde antallet af indbyggere i landdistrikterne og på øerne stadig flere danskere vil bo i byerne frem for på landet for det andet

der langt flere mænd på landet faldet

er størst i yder og landkommunerne generelt er der lavere skattepligtig indkomst i yderkommunerne og uddannelsesniveauet bliver lavere jo længere man bor væk fra byerne de udfordringer skal naturligvis tages alvorligt for ikke at skabe et land i yderligere ubalance regeringen har siden sin tiltrædelse

som bidrager til at løfte ovennævnte udfordringer helt centralt er det jo

samler ressourceområderne og tager yderområderne alvorligt regeringen fremrykker offentlige

i år og næste år små og mellemstore virksomheder får en hjælpende hånd så de kan øge eksporten til udlandet og skabe arbejdspladser udviklingspakken for små og mellemstore virksomheder giver lettere adgang til risikovillig kapital og det gavner især iværksætterne

det kommer især landdistrikterne til gode regeringen har en ambitiøs målsætning om at alle husstande og virksomheder skal få bredbåndsadgang til mindst hundrede megabit senest i år to tusind og tyve over hele landet god digitalisering

digital offentlig service telemedicin og meget

at drive virksomhed derfor har regeringen også indledt et samarbejde med kl regionerne og telebranchen om at skabe bedre mobildækning de danske havne er gode eksempler på hvordan man vækster i yderområderne

at etablere sin virksomhed selv i krisetider kan havnene trække samfundet i den rigtige retning landdistriktspuljen retter sig specifikt mod initiativer på småøerne via østøtteordningerne

fremmer tilflytningen til øerne sidst men ikke mindst får både landdistrikterne og øerne en større del af midlerne fra by og områdefornyelsespuljen det vil helt konkret betyde en

på fem og halvfjerds million kroner til de små byer

på en udligningsreform hvor regeringens udspil er at de mest velhavende kommuner skal bidrage mere til de kommuner som har det sværest på grund af de underliggende lokale strukturer

et initiativ der kommer yderområderne til gode

vi sikrer mere ensartet velfærd til danskerne uanset hvor i landet

vores mål er nemlig at have et danmark i balance regeringen har derfor hele tiden holdt fast i at udligningsordningen skal ændres så der går flere penge

til fattige kommuner det skal blandt andet hjælpe kommuner i landdistrikterne med at få råd til at behandle sager om socialt udsatte børn bedre men som det ser ud lige nu må økonomi og

opgive drømmen om en bred udligningsreform der skal flytte hundredvis af millioner kroner fra rige kommuner til fattige venstre og konservative vil nemlig ikke være med i ikke her på borgen udligningsreformen er ellers netop et helt konkret eksempel på

vi kan gøre en stor forskel for netop de kommuner som kæmper med de udfordringer der listes op her i redegørelsen personligt håber jeg rigtig meget på at de borgerlige partier besinder sig og kommer tilbage og går med i et bredt udligningsforlig

landdistrikterne forudsætningerne for udvikling af den fremtidige politik på landdistriktsområdet er efter min mening en god og konstruktiv debat for at par uger siden lancerede jeg en konkurrence

at finde et nyt ord der kan erstatte udkantsdanmark den rådne banan og andre vendinger som populært bruges om provinsen jeg var nemlig ærgerlig over den negative klang som landdistrikterne ofte omtales med

det blev bekræftet af alle dem der deltog i debatten som følge af konkurrencen folk ude i landdistrikterne vil rigtig gerne udviklingen og ser masser af potentiale i deres områder

det

virkelig kunne lave et

og landdistriktspolitiske redegørelse for to tusind og tolv redegørelsen

er et øjebliksbillede af hvordan det ser ud med demografien uddannelsesniveauet

og befolkningsudviklingen

landdistrikterne og på øerne den indeholder også definitionen på hvad landdistrikter

vi starter her med forordet er det interessant at

så tilskudspuljer og forskningsmidler målrettes mod effektive og jobskabende initiativer

kære borgere i landdistrikterne og på øerne i får ikke en krone mere herfra i skal bruge de midler

står også at man skal udbrede viden om hvilke tiltag og projekter der virker altså en videndeling imellem befolkningen

i landområderne og at man skal gøre landdistrikterne mere synlige i samfundsdebatten det efterlader i hvert fald ikke os politikere

arbejdsansvar og det er vi lidt kede af i dansk folkeparti

trække i arbejdstøjet og gøre en kæmpe indsats for dem i yderområderne så vi vil gerne have lidt

er den helt i tråd med den forrige regerings definition hvilket

set er helt fint i dansk folkeparti så vi bare gerne

fru annette lind var lidt inde på det her med at udkantsdanmark er et negativt ord og det tror jeg

virkelig brænder for landdistrikterne og øerne

også kede af at der bliver talt så meget ned om

vi gerne at der bliver gjort en særlig indsats for yderområderne for at kunne gøre det

det jo vigtigt at vi har en klart definition

at rykke ministeren for om han vil definere og det havde han

man kan måske sige at at det at vi i dansk folkeparti gerne vil lovgive ud fra hvad et yderområde er

motiverer ministeren allermest til

fastsætte en grænse for hvad et yderområde er men jeg

kigge på mulighederne for at vi kan gøre en ekstra indsats for yderområderne og derfor er

i dansk folkeparti at ministeren stolt kan vise frem i næste års redegørelse det skal jo ikke lyde som om bare er negativt

har faktisk været rigtig god til at fremhæve positive eksempler fra landdistrikterne og øerne og også til her i redegørelsen at vise at et yderområde

her i redegørelsen at de på ærø har været rigtig gode til

igangsætte bosætningskampagner de har også et hus de låner ud til dem der ikke helt ved om de ønsker at blive øboere

kan så prøve det af i tre seks måneder inden

de har også en positiv befolkningstilvækst og det er rigtig rart i svendborg

på skarø gang i en tangproduktion

det er rigtig rigtig dejligt at se at der sker noget positivt i landområderne i hvert fald i de områder hvor ministeren er valgt der er ingen af de tiltag som vi politikere kan tage æren for

af befolkningen selv det vidner om at

i landdistrikterne har en rigtig viljestærk befolkning

jeg kan også selv komme med rigtig mange solstrålehistorier fra de små øer men jeg kan også komme med en masse vigtige udfordringer som de små øer

lider under et relativt lavt uddannelsesniveau og krisen

produktionserhverv vi kan se i redegørelsen at uddannelsesniveauet er markant lavere i landdistrikterne og at landdistrikterne har mange arbejdspladser inden for landbrug og industri netop landbruget og industrien har været hårdt ramt under krisen siden to tusind har vi tabt næsten fem og tyve procent af vores konkurrenceevne på løn

det rammer især de brancher som netop landdistrikterne lever af samtidig er vores produktivitet altså hvor meget vi producerer i timen slet ikke fulgt med de lønstigninger der har været amerikanerne

de sidste ti år blevet tre gange mere produktive end os danskere så vi er altså blevet for dyre og vi er ikke

og skabe ethundrede og firstusind nye job gennem reformer det var intet mindre end en katastrofe da daværende statsminister anders fogh rasmussen fra venstre proklamerede at økonomerne tog fejl og måtte skrive deres lærebøger om og i stedet for sagde at vi nu bare kunne give skattelettelser og øge velfærdsniveauet pengene fossede ud af statskassen reformer af efterløn og arbejdsmarked udeblev og økonomien blev overophedet derfor blev danmark og landdistrikterne ekstra hårdt ramt af den finansielle krise da den kom regeringen lægger op til at lave reformer og investere i uddannelse det skal øge konkurrenceevnen og skabe job og det vil især gavne de brancher som vores landdistrikter lever af

der gavner landdistrikterne på kort sigt

for det første har vi vedtaget en energiplan i et bredt forlig vores grønne omstilling vil skabe tusindvis af job og nye eksportmuligheder for vores mange cleantech virksomheder vi kommer igen i den grønne førertrøje og mange af de her virksomheder ved vi ligger i landdistrikterne for det andet har vi vedtaget en udviklingspakke der sikrer låneadgang for små og mellemstore virksomheder samt landbruget det skaber igen vækst i de erhverv som ligger i landdistrikterne fordi det løser den kreditklemme de er havnet i på grund af den

for det tredje har vi vedtaget en kickstart der fremrykker offentlige investeringer og skaber job overalt i danmark som det sidste vil jeg nævne den nye havnelov som også er vedtaget bredt flertal her i folketinget og som giver havnene nye muligheder

udvikling årets landdistriktspris gik netop til en havn nemlig

og det viser at havnene rundtomkring i danmark kan drive jobskabelse og erhvervsudvikling lokalt i vores landdistrikter og det får de nu øgede muligheder for

regeringen har udpeget en landdistriktsminister og også i dag kan vi høre at nogle borgerlige folketingspolitikere er lunkne

og måske helt imod den her nye

det betyder rigtig meget at lave et ministerium der sætter fokus på landdistrikterne det nye ministerium skaber debat og har allerede medvirket til nye tiltag

vi har lavet et nyt oplæg til en bredbåndsaftale der sikrer hurtigere internet overalt i danmark

i sommerhusområderne vi har spillet ud med at omfordele penge til byfornyelse så landet får adgang til flere penge ministeriet er i gang med at klarlægge hvor man får mest ud af de såkaldte lag midler på i alt en hundrede og tres million kroner det skal medvirke til at vi får endnu mere ud af

låsby svendsen

hos rigtig mange virksomheder og mange af dem ligger i landdistrikterne faktisk

de fleste af kommunerne på fyn hvor jeg

en virksomhed som jeg har besøgt er for eksempel

virksomheden kunne ligge så mange andre steder end lige præcis i kirkeby den kunne ligge tættere på motorvej eller på en havn men virksomheden har valgt at ligge lige i den landsby på sydfyn og det er der en grund til

er en stor tradition for godt håndværk og for at den virksomhed skal klare sig skal der godt håndværk til

er at virksomheden har et godt samarbejde med kommunen som er svendborg kommune som redegørelsen viser

er danmark et skævt land der er skævheder mellem land og by

i kønssammensætning i uddannelsesniveau og i indkomst og meget mere forskellighed er godt og ofte siger vi også at forskellighed er en styrke men der er dog forskelle som vi skal forsøge at rette op på landdistriktspolitik handler i høj grad om at give muligheder til alle dele af landet så der ikke er områder der mere eller mindre kronisk har højere arbejdsløshed og lavere uddannelsesniveau for at skabe et godt og attraktivt lokalområde i et landdistrikt skal en række ting være til stede der skal blandt andet være en god infrastruktur uddannelsesmuligheder et fornuftigt uddannelsesniveau der skal være it adgang og der skal være et erhvervsliv og nogle kulturelle rammer hvori livet kan leves vigtigst

der skal være folk der trives og har lyst til at blive ude i landdistrikterne

er det centrale i debatten i dag nemlig hvad vi som samfund kan stille til rådighed for at det gode liv kan udfolde sig alle steder i danmark

det helt afgørende at alle får en uddannelse og har adgang til uddannelse det gælder både den unge og det gælder for den der har været en årrække på arbejdsmarkedet den enkeltes mulighed for at skabe det liv man ønsker og samfundets velstand starter og slutter med uddannelse uddannelse kan give højere løn højere produktivitet større jobsikkerhed

bedre mulighed for at påvirke arbejdsmiljø og i det hele taget have et højere sundhedsniveau derfor er spørgsmålet om uddannelse vigtigt i diskussionen om landdistrikternes fremtid i dag er der forskel på uddannelsesniveauet mellem folk der bor på landet

hvor over tredive procent af folk mellem tyve og fyrre år højst har bestået folkeskolens afgangsprøve og de er alle landkommuner de dårligt uddannede unge unge klumper sig sammen i udkantsområderne af danmark og der er samtidig ni kommuner som i dag har et lavere uddannelsesniveau end for ti år siden

at være professor i arbejdsmarkedstilknytning for at se at vi her står med et massivt problem men det er også et problem som kan løses hvilket regeringens nye

og tyve plan danmark i arbejde er et bevis på det leder mig så over i det

regeringen har sammen med en række af folketingets partier indgået en udviklingspakke for små og mellemstore virksomheder krisen har gjort det vanskeligere for mange virksomheder

de statslige kautionsordninger bidrager til at løse denne problemstilling når jeg er rundt og snakker med ejere

hører jeg desværre alt for tit at beliggenheden er en forhindring for at optage lån virksomhedens postnummer er ofte en barriere for at få den finansiering der kan udvikle virksomheden

gør vi det med et bagtæppe af forhandlinger om udligningsreform det blev nævnt meget her i dag og jeg vil også give det et par ord

er gået meget i hårdknude i hvert fald hvis man skal dømme efter hvad man kan læse i medierne og det kan jo undre især når man hører venstreordførere der taler så varmt om at styrke landdistrikterne så klinger det en lille smule hult for er der sammenhæng mellem det venstre siger og det som venstre gør i den her sammenhæng med regeringens udspil til en ny udligningsreform fik venstre en gylden chance for at give store dele af udkantsdanmark et kæmpe håndslag

og støtte partifællen erik fabrin i rudersdal og hans toft i gentofte og hvorfor må man spørge

hans christian schmidts mange løfter til udkantsdanmark blot ord ord

sådan set i sf at venstre har fire hundrede millioner gode grunde til at sige ja til det de selv har været med til at lægge på forhandlingsbordet jeg vil minde om at udgangspunktet for forhandlingerne om en ny udligningsreform var konklusionerne fra vk regeringens eget finansieringsudvalg venstre ved du hvor du har er blot nogle store ord men vi vi er simpelt hen nødt til i den her sammenhæng

det vi skal være sammen om er at styrke at danmark bliver mere helt og at der bliver muligheder

ser vi os selv som et ansvarligt regeringsparti og vi vil gerne være loyale og aktivt arbejde for at landdistrikterne får den opmærksomhed og de mulige rammevilkår som gør at det er muligt at de udvikler sig det kræver stort samarbejde mellem alle mellem kommuner stat erhverv uddannelser

civilsamfund som vi også har stort brug for

på baggrund af redegørelsen redegørelsesdebat er

set interessant ved at redegørelsen tager udgangspunkt i noget der er sket sådan at vi har mulighed for nu

hundrede million kroner vil

sige at mit ordførerskab som landdistrikts og øordfører

orientering skal gå med at vi får velfungerende it og telemuligheder og derfor

hilser vi jo også velkommen det har været ret vigtigt for os at vi får

og det er lige præcis det det vil handle om når vi siger at der skal være uddannelsesmuligheder altså man kan være på øerne

er vi sådan set meget interesseret i og vi er

også meget ambitiøse på området noget af det vi har sagt i forhold til færger er at det er rigtig vigtigt at prisen selvfølgelig er i orden

det her udvikle sig til en energidebat i stedet for en redegørelsesdebat

afgifter og faktisk også nåede at bruge pengene

står vi som den nye regering og skal finde finansieringen af de

vi fik reddet gartnerierhvervet men jeg men jeg synes også

har stemt på os fordi de synes at at vi

ressourcer der ligger ude i landdistrikterne i stedet for

de her energiafgifter er også nogle som vi kender fra den tidligere regering og og

for regeringen det vi gør er at vi

og når man laver en stor omlægning og en stor reform af hele økonomien

det klart at noget vil koste for at man kan få andre penge ind det regnskab som vi

havde gjort noget på energiområdet hvad havde det så betydet på sigt hvis vi stadig væk

tak til ministeren for redegørelsen tendensen er klar

der flere af ordførerne der har nævnt på stort set alle parametre

det sådan at landdistrikter og små øer er dårligere kørende

det er jo en forstemmende udvikling som vi som samfund skal sætte ind

så opmuntrende eksempler som vi har hørt om og der kan faktisk

lokalt vi ser en ulighed

landsamfund hvor der stort set ikke

en beskæftigelse hvor man også kan se at faldet i beskæftigelsen har ramt yderområderne

det er sådan krisen rammer det er

ramt hårdest derfor

hver gang vi vedtager en lovgivning som for eksempel tillader

følgevirkninger men det er jo det vi ser når vi kører igennem stationsbyerne

ene tomme butik efter den anden den ene mere triste bygning efter den anden også på

en god grundfinansiering af det lokale erhvervsliv af folks kassekreditter

går samfundene i stå derfor skal vi ind i overvejelser om en samfundsbank når de eksisterende banker ikke kan løse de her opgaver småøerne fylder ikke ret meget

færgeområdet er nævnt og jeg tror at for eksempel det

småøerne for

godsafgift på transport og transport af passagerer ville være

sommersæsonen med gratis persontransport i april og september det kunne også være med til at sætte nogen ting i gang i det hele taget

må vi efterlyse et visionspapir fra ministeren som giver regeringsgrundlaget noget mere kød og blod jeg indrømmer at der faktisk

ting på vej men altså det er et område hvor et visionspapir så vi har nogle

står med en landdistriktsredegørelse og det som er ganske interessant i den her redegørelse er at den indeholder en række faktuelle data

masser af data over befolkningsgrundlag over uddannelsesniveau og man kan se at udfordringerne er rigtig rigtig store og at udfordringerne også er noget skræmmende men det som egentlig er mere skræmmende

de løsningsforslag der bliver lagt op til der bliver nævnt en række

grønne job

et førsteudkast som havde betydet at en række job var blevet nedlagt fordi en række produktionsvirksomheder var blevet nødt til

to tredjedele af alle job var truet og firs procent af hele gartnerierhvervet er altså beliggende på fyn

skræmmende det får man ikke mange nye job

oppe fra den her talerstol i aften til trods for at det slet ikke er en udligningsdebat det kan undre mange og det kan undre at ordførerne ikke har haft mere fokus på det det egentlig handler om nemlig landdistrikterne og den her redegørelse

men det er jo også en aftale som er forhandlet på plads ovre i erhvervs og vækstministeriet

i den her redegørelse oplistet en lang række af initiativer

kan man så kalde en lang række eller ej som intet

bolig og landdistriktsministeren at gøre og det er jo alt andet lige interessant

talerstolen og holde et må jeg sige

udtalt ønske om at få en vision og få en strategi

vi så stadig mangler at se den her strategi så til trods

fyldt med gode tal og det er jo en man kan have med sig rundt den er meget faktuel

at det er en

vil gerne høre ordførerens bemærkninger til

meget fælles interesse for at få et danmark i bedre balance

tror vi har et fælles ansvar for at udvikle os herfra hvor vi står i dag

i hovedet med den ene ordning eller den anden ordning og det kommer vi såmænd også nok til lidt senere i den her diskussion og debat men

udvikle vores land og især vores landdistrikter hvor udviklingen er gået skævt

ingen tvivl om at den politiske debat og den opmærksomhed vi i fællesskab har fået skabt her i folketinget

beslutninger der træffes i mit ministerium eller i regeringen der har betydning for den udvikling

de steder hvor der er opmærksomhed på det

i pressen og andre steder

vigtigste er at den her debat jo har betydning for rigtig mange danskere der bor rigtig mange mennesker ude i vores landdistrikter og yderområder

når jeg havde fat i en venstreminister eller en konservativ minister eller en anden minister

man svarede for regeringens politik og det gør jeg selvfølgelig også og når vi omtaler en række initiativer der er sat i værk på tværs af regeringen

udvalg der skal sidde på tværs af ministerierne det synes jeg man glemmer lidt

at vurdere regeringen som et kollektiv

at diskussionen om udligningsreformen viser at når det kommer til stykket

er der nogle stykker som måske ikke helt kan stå ved de fine ord som man gerne vil sige om landdistrikterne men lad os vende tilbage til det vi er altså et kollektiv der arbejder sammen for et danmark der hænger sammen og det synes

være nogle fornuftige og rimelige vilkår for et godt liv jeg er sikker på at dem der har bosat sig på ærø godt ved

ikke bor i odense eller københavn de ved også godt at der er nogle helt særlige forhold

det er klart at de vilkår og de muligheder ikke kan

at vi skal holde fast i den forskellighed og de geografiske særegenheder

jo det landdistrikterne og vores yderområder byder på de har nogle helt særlige kvaliteter som jeg

synes jeg det er godt med en god debat som vi har haft i dag jeg er slet ikke ked af debatten og diskussionen for

tidligere gjort når den tidligere regering kom med redegørelser men der er

særlige formkrav til det og derfor er det heroppefra man fremlægger sin vision eller sine synspunkter på den fremstillede politik men danmark er blevet skævere i de seneste år der er sket markante ting og

undtagelse men vi har i virkeligheden været lidt senere om at komme i gang med den store urbanisering som vi har set ude

især til vores købstæder og det var også der hvor udviklingen skete med vores stationsbyer men i dag er det særlig omkring københavn og de helt store provinsbyer som aarhus aalborg og odense

er der ingen tvivl om at den krise som europa og

har været igennem også har øget tilflytningen til byerne danskerne har været nødt til at flytte efter arbejde og efter uddannelse

afgørende betydning for bosætningen og det er kommunalreformen

viste at det der er helt afgørende når man fraflytter et landdistriktsområde er tabet af tryghed og i takt med at der er blevet længere til kommunekontoret til sygehuset til politistationen ja så er der

det er et resultat af blandt andet

større og mere effektive enheder vi nedlagde demokratiske institutioner og rigtig mange af dem der tidligere var kommuner

hvor vinderup og ulfborg jo ligesom føler sig identitetsløse men

formen på redegørelsen for det første blev der tidligere givet tre redegørelser en regionalpolitisk redegørelse en landdistriktsredegørelse og en redegørelse for de små øer

sammenhæng i forhold til den del af det samtidig har jeg

jeg mener der er det vigtigste nemlig det at skabe udvikling og vækst arbejdspladser uddannelse og bosætning og det er også her nogle efterlyser visionen vores vision er at skabe udvikling vores vision er at skabe vækst vores vision er at skabe konkrete arbejdspladser

vi skal have fokus på uddannelse og vi skal skabe øget bosætning

er det rigtigt at redegørelsen jo er tung når

og jeg har prioriteret at redegørelsen er fokuseret på de data der giver et billede af forskellene i vækstbetingelserne på tværs af landet

kan vi jo bruge der hvor vi sidder i vores parti og skal lave landdistriktspolitik og fremlægge vores visioner for regeringen for det parti man nu arbejder for

for et billede der tegner sig af vores land når vi kigger på forskellene i vækstbetingelserne og det er klart

skal give os et fælles afsæt for den drøftelse vi

får vækst i alle egne af landet redegørelsen skal jo også være en status der giver et dækkende billede af mangfoldigheden og tilstanden i vores landdistrikter og det primære formål skal ikke i sig selv være at afgive de nye politiske initiativer dem skal man komme med herfra

initiativ til det er rigtigt men der er faktisk

set det vi ønsker at understøtte og

at det ikke er kommet fuldstændig af sig selv man har lavet en udviklingsplan

at man i djurs wind power gjorde en forskel i forhold til andre og det var også derfor de fik ildsjæleprisen

ikke er af lag midlerne men at det er af byfornyelsesmidlerne man har fået mulighed for at rejse det hus og bare sige de får ideen der er

aviserne og ser nyhederne synes jeg

rådne bananer det var ruiner og det var sociale nomader og uden for de større byer

forfald og opløsning og det billede

medierne godt lide at tegne men sådan forholder det sig heldigvis ikke

lavet fælles kulturhuse befordret udviklingen

en af mine visioner er at vi kan understøtte at alle kommuner i det her land får en landdistriktspolitik vi arbejder

står man med hånden fremme og vil gerne have penge de står gerne

stille krav den anden vej kommunerne skal selvfølgelig også være aktive de står for tildelingen af firs procent af de ressourcer der bruges i

jeg har set det er gået godt har man en landdistriktspolitik man har knyttet

organiseret på mange forskellige måder men det er

at man er villig til også politisk at

at vi har nogle områder som har nogle forskellige vilkår og skal behandles forskelligt for

dem kan man jo genfinde i de tal der er i redegørelsen hvis jeg kigger redegørelsen igennem

demografien er skæv der er som flere ordførere har fremhævet mange ældre og få unge de unge flytter væk for at tage en uddannelse

få kommer tilbage generelt er uddannelsesniveauet lavere der er særlig et stort underskud af højtuddannede derude i vores yderområder der er tabt mange arbejdspladser og det er især sket inden for de primære erhverv det er altså de erhverv som har været hovederhverv derude det er industri det er bygge og anlæg

af den analyse som faktisk er kommet lige i dag fra

viser at der er tohundrede og fireogtredstusindsyvhundrede

har mistet deres job i løbet af krisens

må tillade mig bruge et godt gammelt forslidt udtryk fra den tidligere statsminister herre anders fogh rasmussen arbejdspladserne fossede på to år ud af landet tohundrede og fireogtredstusindsyvhundrede arbejdspladser

hver femte bornholmer og hver sjette nordjyde mistede arbejdet i krisens to første år der er ingen tvivl om at krisen ramte ekstra hårdt i en række af vores yderområder omvendt var krisen mere nådig på sjælland og i nordsjælland

kommuner hvor hvor man mistede seks syv procent det er også for meget men i forhold til at der i forvejen var en udvikling har det ramt hårdt deroppe og det synes jeg er tankevækkende

det er især kommunerne i vores yderområder vi skal være obs på når vi går længere ned i tallene kan vi se at tendenserne

her krisen kradser i de såkaldte bykommuner og mellemkommuner er der i reglen hovedbyer det var også det jeg nævnte med holstebro der trækker væksten og arbejdspladserne og i øvrigt er det tankevækkende at de steder hvor man har sådan et sted sådan et centrum sådan et vækstlokomotiv smitter det af på de landdistrikter der

skal bruge i vores videre diskussioner om udviklingen af landdistrikterne og det viser at kan vi styrke nogle centrale byer i vores områder kan vi også være med til at skabe vækst i hele kommunen og dermed også i landdistrikterne

det er et vigtigt parameter man kan drage ud af den her redegørelse det andet er og det er måske den overskyggende udfordring at vi skal have skabt arbejdspladser vi skal have skabt vækst og fremgang men arbejdspladser er helt

det er en drøftelse jeg synes vi skal tage også

derfor har regeringen jo også når jeg skal nævne regeringens initiativer og husk nu på at det er et kollektiv vi

tyve plan hvor vi lægger

afgørende vægt på at få skabt ethundrede og firstusind nye

afgørende at vi igen får gang i vækst

måske ikke helt har taget ansvaret for at der aldrig blev sat en vækstplan i gang

men satte udviklingen i stå måske vil være med til at vi også skaber vækst og fremgang

jeg er enig med fru mai henriksen i at teleforligsaftalen

rigtig vigtigt det er seks seks

udligningsreform den har været diskuteret meget

som jeg nævnte før sandheden er jo altid konkret når det kommer til stykket vil man så så kan man diskutere om det ene og

men det er sådan at der generelt flyttes fra større byområder ud til landdistrikterne og det

at det er efter nogle objektive kriterier fra den tidligere regerings kommission der har siddet og

der er ingen tvivl om at de kommuner som var tiltænkt at få lidt mere her er kommuner som har

jeg har forstået at venstre mere er gået i solidaritet med de konservative

ved bordet jeg håber og vil opfordre til at man kommer til bordet igen og så lad os tage den forhandling men lad os gøre det med det sigte at der er nogle store udfordringer på lolland og på langeland som vil få et løft her så vi kan være med til at løfte den del af det og ikke bare almindelig partipolitik og taktisk politik vi har også

i forhold til finansieringen og jeg medgiver at krisen har været hård i forhold til finansieringen vi har tidligere her i salen diskuteret realkreditten

fru mai henriksen lavet den særlige udviklingspakke bankpakke

fuldstændig glemt i sin oplæsning men den pakke tager jo særligt hånd om de mindre banker

det er jo noget vi har gjort i fællesskab og den giver faktisk også

vi i gang med at indgå vækstaftaler med regionale vækstfora og det tog fru mai henriksen ligesom æren for tidligere

et fælles initiativ og der kan vi godt målrette væksten yderligere

for det første har vi som jeg har sagt flere gange målrettet de

væksten de skal samarbejde med de regionale

det område vi har forenklet ansøgningsproceduren det er nu aldrig nemt når det er eu der giver tilskud men vi har forenklet

skal bruge kræfter på bureaukratiske ansøgningskrav derudover

vi fokuseret på overvågning af udviklingen med fokus på vækst og bosætning det er redegørelsen blandt andet et udtryk for derudover

har vi lavet en best practice database på ministeriets hjemmeside derudover har vi og det er mig uforståeligt at at venstre var ude at skyde det ned

øvrigt med tres procent refusion altså en større refusion end der

fortryder den udmelding og vil være med ved forhandlingsbordet når vi åbner for den diskussion for det er jo blivende midler man skal huske på at nedrivningspuljen og indsatspuljen som

jo kun varer i to år den var ikke videreført på finansloven

en diskussion om at venstre havde stillet et ændringsforslag

uspiseligt det er også usmageligt i øvrigt ifølge min mening jeg har udsendt en vejledning

man kan kondemnere boliger jeg har støvsuget mit eget ministerium for yderligere midler til nedrivning i forhold til uforbrugte tilsagn de ryger retur så vi kan sætte folk i arbejde

sætte låsby svendsen og andre slige typer

i regering vi fik jo ikke et flertal sammen med sf det ville vi gerne have haft men nu har vi et godt samarbejde med de radikale og så er det regeringsgrundlaget der gælder i stedet for at få en udkantskommission som vi skrev dengang det er jeg ked af men sådan

kommet en minister for landdistrikterne han sagde nu er der et sted hvor jeg kan henvende mig

at ministeren er blevet klogere

høre ordentligt efter tror jeg i de tidligere debatter

ministerens bemærkninger

det var nu ikke ment nedladende over fru birgitte josefsen men jeg havde lige remset dem op

jeg gør det gerne igen også for fru mai henriksen i

den del af det men det er faktisk sådan at vi på mit område har diskuteret med kl hvordan vi river nogle af de enoghalvtredstusind boliger ned der står derude og som er kondemnerbare jeg har støvsuget mit eget ministerium for yderligere midler til nedrivning af boliger

taget et initiativ hvor vi forhindrer låsby svendsen

det er tankevækkende når man kigger på redegørelsen

det kan man se i holstebro og man kan se det i næstved og andre steder i nogle af vores

af redegørelsen de steder hvor man har en mellemstor by